ved kongelig resolution af sekstende februar to tusind og seksten

bestemt at ressortansvaret for lov nummer en hundrede og otte og halvfjerds af niogtyvende april nitten halvfjerds

efter tidligere love om vederlag og pension med videre for ministre overføres fra statsministeren til finansministeren meddelelsen vil fremgå af folketingstidende DK i dag er der følgende anmeldelser finansministeren lovforslag nummer l

miljø og fødevareministeren lovforslag

ministeren for børn undervisning og ligestilling har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om perspektiv og handlingsplan for totusinde og sekstende eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

der præger dansk politik lige nu og sagde følgende om miljø og fødevareministerens overdrevent positive miljøregnskab for landbrugspakken som vi må forstå at han har fået forelagt siden han holdt et temmelig sent aftenmøde med herre søren pape poulsen og de øvrige partiformand i det blå sammenhold og jeg citerer statsministeren siden har jeg

at orientere mig lidt grundigere i selve sagen forstå tallene i dybden forsøge at forstå om der er givet rigtige urigtige oplysninger til folketinget eller forligskredsen og det har jeg meget meget svært ved at se skulle være tilfældet citat slut

konklusion står i skærende kontrast til den larmende tavshed som indtrådte

under en eksperthøring om præcis det her tema i forgårs her blev syv af landets førende eksperter og uafhængige topforskere inden for lige præcis det samme stof som statsministeren altså har orienteret sig i spurgt om de kunne markere hvis de med deres mangeårige faglighed kunne bakke op om miljø og fødevareministerens temmelig positive miljøregnestykke for landbrugspakken altså om den information som folketinget har modtaget fra ministeren ikke en eneste

ikke en eneste kunne med deres faglighed bakke op om ministerens miljøregnskab for landbrugspakken landbrugspakken belaster miljøet et grønt plus som det er blevet sagt er i virkeligheden et kulsort minus i hvert af årene to tusind og seksten

folketinget har på dette alvorlige punkt ganske enkelt ikke fået retvisende oplysninger det mener det konservative folkeparti heller ikke at de har fået det mener dansk folkeparti

det mener de fem partier i den røde blok heller ikke

tilbage står venstre og liberal alliance de har forstået det hele de har forstået at landbrugspakken og den store ekstra gødningstilladelse som folketinget

de lader sig ikke påvirke af at kommunernes landsforening kommunernes landsforening sammen med forskere anfører

er et brud på danmarks forpligtelser i henhold til

mod forringelse de lader sig ikke påvirke af at der ikke foreligger den faglige og juridiske vurdering om ekstragødningens betydning for vores grundvand den manglende juridiske vurdering er ellers ifølge lovforslaget nødvendig for at gødningstilladelsen kan gives men kun nogle løse overvejelser som juraprofessorer ikke kan få over deres læber skulle være en faglig juridisk vurdering

forklare det men så kan det være venstres ordfører vil komme på talerstolen og forklare alle folketingets medlemmer hvorfor vi alle sammen på nær venstre og liberal alliance har misforstået de her tal jeg håber også at dansk folkeparti og konservative som har forstået at miljøregnskabet ikke er retvisende vil komme på talerstolen og forklare hvorfor kommunernes landsforenings kritik ikke gør noget indtryk og forklare os hvordan man kan stemme en lov igennem hvor den faglige og juridiske vurdering

mangler jeg håber vi får en god debat

at socialdemokraterne tilsyneladende ikke rigtig bekymrer sig om at få sikret og skabt nogle arbejdspladser i forbindelse med den her pakke

politik på fødevareområdet går på to ben vi ønsker også at give en fremgang for erhvervet

men vi siger meget klart at den skal følges af en fremgang for det grønne

man smykker sig med nogle tal som forskerne kalder for kreativ bogføring misinformation og på den baggrund

har man ikke skabt den balance som vi mener er nødvendig

give ordføreren en chance mere hvorfor er det at socialdemokraterne helt har tabt det

at man skulle have styrket landdistrikterne skabt noget vækst over hele landet

allerbedste man kan gøre er da lige præcis at gøre det gennem en landbrugs og fødevareaftale som vi gør

miljøet og naturen og den findes ikke

når ordføreren selv fremhæver landdistrikterne når man ikke har en juridisk faglig vurdering af den her sag

er den på kant med og i konflikt med eu retten det siger kommunernes landsforening hvis ikke vi kommer igennem eu med det her

mister danske landmænd og landdistrikterne de penge der ligger i landdistriktsprogrammet det kan blive en konsekvens af at man overser det

en en milliard kroner ekstra udbetalt men slagteriarbejdspladser og arbejdspladser i det hele taget kan man ikke give nogen tal for så måske skal man ikke svinge sig alt for meget op på den høje hest omkring det med arbejdspladser når man ikke selv er i stand til at svare på det jeg kan bare gentage for socialdemokraternes vedkommende at vi går ind for en fødevarepolitik og en landbrugspolitik hvor vi gerne vil hjælpe erhvervene i vores fødevareindustri og vores landbrug men det skal være i

balance med vores grønne side

balance er der ikke i den her landbrugspakke og det er derfor at socialdemokratiet med

et positivt miljøregnskab er effekterne

ikke kan måles det oversætter socialdemokraterne så åbenbart til at det er kulsort

af sandhedsvidnets eksperten

den sekstende februar to tusind og seksten hvor han bliver spurgt vurderer du at landbrugspakken isoleret set kommer til at skade miljøet de første år svaret kommer her ja det vil den

at pakken i de første år har en effekt

det så ikke rigtigt jeg hørte også jørgen e olesens konklusioner i går på den høring for jeg sad der selv at han sagde at de effekter

er så små at han ville mene at de ikke kan måles hvordan kan det at effekter ikke kan måles ifølge ekspertens udsagn oversættes af socialdemokraterne til at det er en kulsort

ind som ikke har noget med den politiske pakke at gøre han bliver citeret dagen efter

den fjortende februar for at sige følgende

regnestykke som det her det må da gøre indtryk på venstre

blå flertal stemmer igennem lige om lidt er i strid med eu direktiverne

før gødningen kan køres ud på markerne det er i strid med eu direktiverne hvis ikke sådan

det nu så vigtigt for landdistrikterne det er det

regeringen med det danske landdistriktsprogram

milliard kroner det vil koste for danske landmænd og det vil koste danske landdistrikter hvis ikke det kommer igennem så jeg forstår ikke at venstre kan stemme for det

ikke ville tage ansvar

virkeligheden at sagen er ganske alvorlig

accepterer man at folketinget modtager vildledende oplysninger fra regeringen det er meget at bede

miljøregnskabet går i plus i de første tre år af den her periode så er der ingen af dem

bevæge deres hånd op i luften

jeg efterhånden ved at være rigtig spændt på at få regeringens tal jeg kan forstå at ordføreren kommer op lige om lidt

mange slagteriarbejdspladser der kommer ud af den her aftale jeg har et meget godt bud på det

at være bange for at fremlægge nogle tal for regeringen må da trods alt

der var med på høringen i forgårs der siger at fem tusind

vi siger bare at det skal være i balance med miljøet og det grønne

slet ikke nogen arbejdspladser jeg har meget svært ved at se hvordan en aftale som påstås at være klimaneutral

skulle kunne give en masse slagteriarbejdspladser

at når der produceres flere svin får det også en belastning med

jeg kan huske

arbejderbevægelsens erhvervsråd og

den røde sides regnedrenge og jeg ved ikke hvad og nu er det så blevet venstres halmstrå man klynger sig til i den her debat hvor regeringen ikke selv kan sige noget om hvor mange arbejdspladser der kommer

jeg

man summerer sammen hvad der har været af minus i årenes løb og hvad

der måtte komme som et eventuelt plus hvis såfremt ifald den målrettede regulering som socialdemokratiet i øvrigt synes er en fin model den har vi selv foreslået og fået vedtaget mens vi var i regering så vil det lille plus jo slet ikke opveje det store minus der

lovforslag når det bliver vedtaget

i dansk landbrugs og fødevareerhverv

blandt andet i tican i thisted vil den socialdemokratiske ordfører anerkende

her i folketinget modtaget nogen som helst tal fra regeringen der viser at der rent faktisk kommer flere slagtesvin ud af den her aftale faktum er jo at produktion af slagtesvin er gået tilbage over de sidste år

ændre sig med den her landbrugsaftale

sådan set er at man laver en landbrugspakke som man påstår er god for miljøet det er den ikke den har en negativ påvirkning på miljøet og samtidig så vildleder man folketinget i en meget meget alvorlig sag

erhverv som fylder rigtig rigtig meget i vores landdistrikter de kommuner hvor fødevareerhvervet fylder mest er i vores landdistrikter

omsætte flosklerne til noget konkret

erhvervets indtjening til noget der øger råvaregrundlaget til noget der kan skabe mere aktivitet en bedre udvikling for landbruget

påstået neutral landbrugsaftale

lidt et slag i luften at man nu vil gøre slagteriarbejdspladserne til sådan

spydspids i kampen for at man lige om lidt giver mellem en

man så snakker landdistrikter højt og flot apropos skåltaler står vi med en lov der i dag strider mod eu retten hvis man spørger kommunernes landsforening der ligger ikke nogen juridisk vurdering i den her aftale og hvis ikke det her bliver godkendt i eu så er det jo lagt åbent frem af regeringen selv

det danske landdistriktsprogram med en

er det man har lagt på spillepladen

med jørn jespersen i spidsen med konklusionerne fra det arbejde man havde lavet

så var det sådan at før valget gik venstre dansk folkeparti og de konservative sammen og fandt ud af hvordan vi ville gøre det her efter valget der skete jo desværre ikke noget efter april to tusind og tretten under den tidligere regering så derfor tog vi arbejdstøjet på lavede en seksten punktsplan som netop skulle se på

øge råvaregrundlaget i samklang med natur og miljø og vi tog udgangspunkt i natur og landbrugskommissionens anbefalinger

vi fik så lavet seksten punkter der blev valg vi fik en ny minister som fra dag et har arbejdet hundrede procent loyalt over for den seksten punktsplan som vi i dag skal være med til at stemme igennem omkring kvælstof

det har egentlig rigtig godt forløb indtil for ikke så længe siden

gik arbejdet hurtigt i gang ministeren tog arbejdstøjet på embedsværket tog

den tidligere regering havde jo nedsat et kvælstofudvalg og det arbejde skulle køre videre

her i dag og skal stemme forslaget igennem ved en tredje behandling

det gør så at der bliver en diskussion

og

fik lavet en høring en rigtig god høring i miljø

sige i forhold til den kritik

jeg synes høringen var rigtig god hvorfor var høringen rigtig god det var den jo fordi forskerne

den her landbrugspakke er en miljøpakke på den lange bane det her er måden man skal regulere dansk landbrug på man skal lave målrettet regulering og det leverer man med den her pakke der er et grønt regnskab når man kigger på at vi går over til målrettet regulering

nu når det er det vi taler om ja det vil man nok ikke kunne måle

hvis vi ser på hvad der er sket i forhold til kvælstofudledningen i danmark over de sidste tyve år

landbrugspakke er selvfølgelig i samklang med natur og miljø og så er det en landbrugspakke som skaber vækst og beskæftigelse

det tusind er det seks tusind er det fire tusind men der er jo ingen tvivl om at når landmændene kan lave nogle produkter som bare har en højere kvalitet så giver det selvfølgelig mulighed for øget beskæftigelse det giver i hvert fald mulighed for øget indtjening der er heller ingen tvivl om at

bliver mulighed for at producere flere svin og så bliver der også mulighed for at opretholde

tallene altså hvor meget det giver men vi er meget positive over for at det selvfølgelig giver

hvor det skal ske

tabellens præsentation af den akkumulerede

på høringen hvor ministeren meget klart sagde

have lavet en stjerne og have forklaret hvordan vi var kommet frem til det vi skulle der skulle have været en henvisning til at det var referenceåret to tusind og tolv og en henvisning til begrundelsen for sammenlægningen af tallene i de noter vi har modtaget omkring landbrugspakken

læseværdigt og så er den sådan set ikke meget længere men det ændrer ikke på at den samlede baseline selvfølgelig

når vi ser på hvordan miljøet bliver påvirket og ligeledes skal man jo

underkende og det sagde forskerne også

nu står vi her faktisk i dag ved en tredje behandling så vi har jo førstebehandlet vi har jo andenbehandlet

på side fem i lovforslaget står det her meget tydeligt og det har det sådan set gjort fra dag et derfor kan det undre at det

at ministeren fint har redegjort for

vi havde også eksperter som sagde at det her var sværttilgængeligt materiale og at det kunne man have gjort

det tager vi selvfølgelig til efterretning

vi vil gerne sige tak til ministeren og til ministerens embedsværk for det fine stykke arbejde der er lavet for at vi med så kort varsel kan gennemføre politik som betyder så meget det her er fem og tyve års forfejlet miljøpolitik på landbrugsområdet som nu bliver ændret det har ligget på skrivebordet siden april to tusind og tretten men der skulle en ny regering til for at dansk landbrug kunne blive grønnere og det er vi

regningen skal betales af vandforbrugerne når kommunerne skal til

risikere at grundvandet bliver forurenet eller skal de

at de nitratfølsomme områder ikke skal tages i betragtning selvfølgelig skal de nitratfølsomme områder

vej vi skal gå og selv om der i en periode ikke er en målrettet regulering

kommer det her ikke til at være målbart så vi er helt rolige i dansk folkeparti

var baseret på kreativ bogføring man havde brugt metoder

det må man ikke det kan man ikke gøre havde vi gjort det var vi blevet slået ihjel det er en bevidst og systematisk vildledning af folketinget

at

en merudledning af kvælstof de første fire år på syv tusind

komme bag på nogen at der sker det i en kort periode så går man også videre for at sikre overholdelse af de eu retlige forpligtelser

kvælstofnormerne i forhold til det gældende niveau i nødvendigt omfang skulle modsvares af miljøkompenserende foranstaltninger herunder for eksempel effekterne

det er da ikke en ny viden sådan

det her var til afstemning første i gang i folketingssalen sådan var det da vi havde anden behandling det har været fremlagt hele tiden

at give store bemyndigelser til ministeren

ikke havde nogen konsekvens nu står vi så med en sag her

megastor konsekvens for miljøet vi har haft nogle møder på det seneste

at ordføreren er er kommet til en erkendelse af at det måske ikke har været de korrekte tal jeg vil godt høre om ordføreren er enig i at der

en ministerbemyndigelse her ellers skulle vi jo

det bliver dynamisk og vi har selvfølgelig tillid til at en minister ligegyldig

anerkender og holder fast i at det her er en grøn pakke

normerne for hvor meget kvælstof

det er overhovedet ikke belyst i det her lovforslag

ikke belyst at der kommer til at være en øget forurening med stråforkortere hvad mener ordføreren om at de to aspekter ikke er belyst i den miljøredegørelse som

på høringen der var bare ikke nogen der ligesom hørte efter ministeren anerkendte jo fuldt ud at denne læsevejledning eller den mulighed for at komme bag ved tallene kunne man godt

på en anden måde og det anerkender vi selvfølgelig fuldt ud fra dansk folkeparti det er svært tilgængeligt materiale det kunne man godt

mere pædagogisk måde og der synes jeg sådan set at ministeren svarede ganske fint det burde man have gjort

må man jo klare det med det flertal der eventuelt vil gøre det vi har ikke behov for at give ministeren en næse eller noget andet hvis vi havde haft de her spørgsmål i forhold til nogle tal havde vi kontaktet ministeren

komme

jeg fik nok stillet det spørgsmål omkring halvtreds gange og det kan godt være at jeg på et tidspunkt har

hørte ministeren sige ja det har været en problematisk læsevejledning det var

ministeren formulerede det men det kunne

det vi taler om her er altså en en læsevejledning det var jo også det forskerne sagde

og at hun ville anbefale at man gjorde det i fremtiden og det sagde ministeren faktisk også da vi var der

sad med meget meget længe lige til det sidste jeg tror heller ikke de vil sige at de følte at der var nogen der manipulerede med tallene eller noget som helst i det forhandlingsforløb der var

var faktisk et rigtig godt forløb der var en god stemning der var nogle andre ting som gjorde at det her ikke blev en meget bred aftale men sådan er det jo nu engang med politik vi havde gerne set

vælge ældre tal og om det gav mening sagen er at vi har tal fra to tusind og otte til tolv vi kan basere det her regnestykke på men i grundlaget har man valgt at lægge ældre tal fra nitten syv og halvfems til to tusind og et til grund så siger stiig markager at

ti skridt længere tilbage for at ramme den man er altså meget mere upræcis når man bruger gamle tal

anerkender ordføreren ikke også at stiig markager og flere andre fremførte at hvis vi skal droppe modellerne og kun måle ude i miljøet

man skal gange koncentrationsværdier med vandløbsmængder og tage rigtig mange målepunkter bliver det både dyrt og meget kompliceret og giver ikke et retvisende billede anerkender ordføreren ikke

over så vi hørte jo begge sider men jeg hører også at forskerne slutter med så at sige at målrettet regulering baseret på målinger

på på høringen og for den sags skyld også på det efterfølgende samråd vi havde sagde ministeren jo også at det vil man lægge sig i selen for fremover at gøre

det ændrer jo ikke på at vi her i dag står ved tredje behandling af et lovforslag om en målrettet regulering som er godt for miljøet det ændrer ikke på at syv forskere sagde at det forslag vi står

her i dag samlet set er rigtig godt for miljøet samtidig med også er rigtig godt for landmændene

interviewet af en journalist kan man få sine citater til gennemsyn og

anbefale ordføreren fremadrettet

acceptere at folketinget får urigtige oplysninger for

sammenligne den her situation med en anden fødevareministersituation nemlig situationen

fødevareminister lars barfoed

lars barfoed var i gang med en oprydning i fødevareministeriet

trække tæppet under den daværende fødevareminister

om ministre behøver give retvisende svar

taget til efterretning og ministeren har jo også rettet op på det og sagt at den service vil hverken folketinget forligsparter eller andre opleve i fremtiden der vil læsevejledningen til at tilgå de her svært tilgængelige tal være på en anden måde og det tager vi selvfølgelig

set glade for at vi fremadrettet får en bedre service i forhold til

at ordføreren siger syv forskere

står over for med den her lov og så er det bare en meget lille ting alligevel det er helt imponerende det der reelt sker hvis man vil lave et opgør med fem og tyve års miljøpolitik

åbner sluserne i en grad så man virkelig får skandaler nu

klart at hvis man vil tækkes landbruget skal man jo bare tumle løs når jeg siger det om sproget

er og så siger ordføreren arh det er en meget lille ting kan ordføreren bekræfte at de

har leveret de her tal der er brugt til at vise at landbrugspakken ender i et grønt plus

samtidig omtaler den måde ministeren har brugt de tal på som lyt nu efter kreativ bogføring fejlagtig og misinformation

spørgsmålstegn ved det men hvad er det så for en model man skal bruge ja de ikke enige om altså

og det sagde forskerne også så jeg synes jo at den høring var fantastisk god fordi den viste

jo også derfor ministeren siger selvfølgelig skal en læsevejledning til det her svært tilgængelige materiale være på en anden måde

meget tydeligt at når forskerne ikke engang kan blive enige om hvordan man skal regne det her ud

og derfor burde man have gjort det på en anden måde og det

at pakken stadig væk ser ud som den gør og så skal man altså også lige huske når man kommer med de citater fra de her forskere så kan vi tale om journalister og

øge normen altså gødske noget mere

skal passes på drikkevandet ville man være nødt til at betale en erstatning til landmændene

fru ida auken da hun spurgte ind til den her problematik at nitratfølsomme områder selvfølgelig skal tages med i betragtning

lave målrettet regulering altså at

kommer også til at fungere i morgen og det er ikke sådan

forurene det her skal jo ske i samklang med natur og miljø det er jo også derfor det ender med et grønt regnskab det var alle forskerne også enige

kan lyde lidt teknisk men man kan sammenligne det med at hvis man laver et

for fire år og lægger den ind i budgettet for en år således at indtægterne fra selskabsskatten bliver fire gange så store som de burde

om herre rené christensen har holdt fast i at det kan man

reduceret problemstillingen til at det handlede om at jeg ikke havde forstået tallene og at det var blevet grundigt gennemgået under forhandlingerne nu læser

årene

fjortende februar i år

om at det har været grundigt gennemgået under forhandlingerne

jeg kunne forstå at herre simon kollerup havde forstået på den høring vi alle sammen overhørte

jørgen e olesen mente at den her pakke skulle være kulsort i sine effekter jeg hørte på den høring at jørgen e olesen sagde at effekterne de første år var så små at de ikke kan måles ude i vandløbene

bare spørge om ordføreren hørte det samme som jeg hørte

ordret sagt der er ingen der vil kunne måle det derude altså ude i miljøet det er rigtigt

en målrettet regulering og der hvor miljøet kan

de nitratfølsomme områder går man ind og kompenserer de steder hvor

ikke er mulighed for det eller hvor det ikke er nødvendigt kan man gødske mere jamen går enhedslisten ikke ind for at vi skal

egentlig også min forventning at når en minister i en borgerlig regering på samme vis misinformerede folketinget så ville dansk folkeparti ligesom enhedslisten

optræde farveblindt og vi har altså

med en minister en afgående minister som har misinformeret som har sagt på samråd efter samråd at den landbrugspakke går i plus også på kort sigt som har underbygget det med et regnskab som er dybt manipulerende og som er fifleri som har misinformeret folketinget i skriftlige svar

kan det gå til at dansk folkeparti i det her tilfælde vil holde hånden under en minister

må forbrugerne så betale det er logikken i dag og

der være nogle landmænd der så vil komme til de kommuner og sige hov hvis i vil gå mere med livrem og seler så skal i kompensere os og den regning havner hos forbrugerne

ret logisk og hvad er den garanti

som danskere ikke får en ekstraregning

arbejdspladser i den her pakke

til forbrugerne og

miljøet og beskæftigelsen det er grøn realisme vi gambler ikke med miljøet og vi skader ikke miljøet vi vil også passe på miljøet vi vil sikre og skabe arbejdspladser vækst eksport og valutaindtjening samtidig med at vi også passer godt på miljøet

øget eksport og gavner vækst og beskæftigelsen særlig i landdistrikterne dermed gavner lovforslaget ikke alene fødevare og landbrugssektoren det gavner hele danmark der er cirka titusind tolvtusind fuldtidslandmænd i danmark men der er i alt

halvtredstusind arbejdspladser i hele fødevaresektoren hver landmand skaber

således mindst ti ekstra arbejdspladser i resten af samfundet det er vores klare holdning at vi fortsat skal have en stor og varieret landbrugs og fødevaresektor og en forudsætning for det er naturligvis at landmændene kan give afgrøderne på markerne den nødvendige gødning det er helt grotesk at vi er nået dertil at landmændene er tvunget til at sulte afgrøderne på markerne

have gjort op med og naturligvis i balance med miljøet endelig kan vi påbegynde udfasningen af de reducerede kvælstofnormer så afgrøderne

mængde gødning de danske landmænd har længe været været tvunget til så at sige at udsulte deres afgrøder og det har haft meget store konsekvenser for erhvervet københavns universitet har opgjort de erhvervsøkonomiske konsekvenser af de hidtidige gødningsregler til et sted mellem en

milliard kroner om året

meget dyrt miljømæssigt er det godt at vi nu kommer frem til at komme i gang med paradigmeskiftet væk fra den gamle generelle regulering og over på den nye målrettede regulering der betyder at vi kan gøre en målrettet miljøindsats

i meget lang tid i forbindelse med hele denne debat skal vi også være opmærksomme på den såkaldte

ikke må rykke baglæns på miljøet og det gør vi heller ikke vi gambler ikke med miljøet og vi skader ikke miljøet vi vil passe på miljøet samtidig med at vi vil sikre

har også noteret mig at erhvervet selv siger

efterfølgende kommet frem at det skema kun ser sådan ud fordi man har fiflet med tallene fordi man har manipuleret fordi man har brugt

kan ordføreren bekræfte at landbrugspakken vil medføre en merudledning til vores miljø og vores natur de næste fire år

et miljømæssigt minus jeg synes det ville klæde venstre i dag efter det her lange forløb

på lovforslaget så jeg gætter på at ordføreren har læst det nemlig de forskellige referater

kommissionen hvor det tydeligt fremgår at i november da man fremsender alle tal for hvert eneste år

at det ser mere fornuftigt ud

kommissionen og tror ordføreren virkelig at kommissionen ikke også godt kan finde ud af at regne tallene efter eftersom syv forskere

at man er bange for en eu sag

arbejdspladser vækst og beskæftigelse og sammenhængskraft i økonomien

åbenbart sådan nogle andre detaljer man gerne vil hænge sig i og fint med det men men jeg glæder mig over at der samlet

urenset toiletvand fra firehundredetusind mennesker

hvis kvælstof passerer ud i vores vandmiljø fuldstændig urenset

godt høre ordføreren om det ikke er korrekt at den her landbrugspakke har en negativ miljøeffekt i de næste fire

derefter kommer to år hvor der er en positiv miljøeffekt

derfor der er et flertal som ikke har tillid til ministeren jeg vil godt høre om det ikke er korrekt

ses ud fra den differencelinje der står

styrke den danske økonomi så det synes jeg

er godt og så når vi netop frem til det jeg også markerede i min ordførertale

vind situation at vi kan gøre noget godt for både erhvervet beskæftigelsen og økonomien

på miljøet og det skal vi i øvrigt også jeg synes

spørgeren lidt glemmer den der ikkeforringelsesregel vi må simpelt

er blevet udleveret hvor den manipulerede bundlinje er

vil sige at vi har det sort på hvidt hvorfor kan vi ikke få bare en lille smule fælles

det er private vurderinger

at bruge specialisternes tal på og derfor har de selvfølgelig gjort indsigelse

gødning ud på markerne regningen for den forurening bliver sendt til danskerne jeg har

at det bliver dyrere at være dansker

hvor der blev svaret fint at hvis der er nogle særlige områder der kræver en særlig indsats så lige præcis det som den målrettede regulering også går ud på så gælder det om lige præcis

indsatserne hen de steder hvor der er behov

så vidt angår de første år har vi svaret adskillige gange at

sendt videre til danskerne det synes

det hænger sammen med det vi igen og igen har hørt samtlige folketingsmedlemmer fra venstre sige nemlig at det ikke må blive dyrere at være dansker

er det ikke korrekt at det bliver dyrere at være dansker hvis den her

at landmændene kan sprede mere gødning på markerne

skulle der endelig til syvende og sidst i forbindelse med udrulningen af den målrettede miljøregulering være et område et sted at

sætter ind der hvor der er behov for det og det er sådan set

er enige i er måden at gøre det på fremover

er

også den såkaldte ikkeforringelsesregel og den er ret central hvad angår at få besvaret det her spørgsmål

belaste og skade miljøet det gør vi heller ikke

jo inden for de kommunale sæt af spilleregler og hvad

ikke gå ind og sige hvordan kommunerne vil forholde sig

der er meget stor usikkerhed

hvordan de her virkemidler vil komme til at virke

frivillige og det er meget svært at gætte på hvor mange landmænd der egentlig

forhandlingerne og det forberedende arbejde

gjort i ministeriet konklusionen

er der et plus for miljøet det er lige præcis det vi

i sit embede derfor står vi jo

en ret historisk og grotesk situation hvor en minister som et flertal har udtrykt mistillid til har taget plads

kan ordføreren nævne et eneste

en minister som et flertal i folketinget har udtrykt mistillid til har sagt man ikke længere har tillid til har nægtet at træde tilbage og tværtimod er

jeg tror vi kan huske viggo hørups ord intet over eller ved siden af folketinget

at der ikke er tillid til en minister

konflikt i den borgerlige blok om hvad der er indholdet af den der landbrugspakke og tal osv men er det ikke lidt besynderligt

medfører at det bliver dyrere at være dansker men at venstre ikke vil give den garanti

beslutning

svaret

på

bad vi ministeren om

en opgørelse over miljøeffekterne af landbrugspakken

et regnskab og det viser at miljøet vil gå i plus alle år

tidspunkt i intet år overhovedet vil belaste natur og miljø det har miljø og fødevareministeren gentaget over for folketinget igen og igen det er sket på samråd og det er sket i skriftlige svar på spørgsmål

der er tale om vildledning der er tale om at tallene i den her opgørelse er blevet manipuleret man har lagt tal sammen der ikke kunne lægges sammen

har taget afstand fra den metode ministeriet har anvendt i opgørelsen over landbrugspakkens miljømæssige effekter

og det er selvfølgelig ikke kun folketinget der er blevet vildledt i den her sag det er befolkningen

al det fifleri der er foregået med miljøregnskabet bag landbrugspakken man har puljet år der ikke kunne puljes man har lagt

sammen og lagt det ind under et enkelt år for at få et tal der var højt nok man har indregnet kompenserende tiltag med fuld effekt så der allerede i to tusind og seksten ville komme en positiv effekt det er der ikke belæg for man har rykket på basisår og lavet en fejlagtig og overdrevet optimistisk fremskrivning fremskrivning man har pålagt andre lande kvælstofreduktioner så danmark kunne slippe billigere uden at spørge dem og man har forudsat at eu accepterede lempelser som ikke har fundet sted endnu alt sammen har man gjort for at kunne fremlægge et positivt miljøregnskab for folketinget

dertil kommer er en hel masse åbenlyse mangler i materialet som støtter lovforslag l otte og tres som vi behandler i dag formentlig er det her lovforslag og hele landbrugspakken i strid med eu direktiver og det er derfor man så stædigt holder fast

ifølge habitatdirektivet ifølge nitratdirektivet og ifølge vandrammedirektivet

må man ikke ikke bare et eneste år øge forureningen af vores natur og miljø det er det man har haft så travlt med at dække over der mangler også en samfundsøkonomisk vurdering af landbrugspakkens konsekvenser i dag er det kommet frem i en rapport fra geus at nitratindholdet i vores grundvand vil stige som følge af den her lovpakke regningen for den øgede forurening af vores drikkevand ender kun ét sted den ender ude hos danske familier hos danske borgere som nu skal betale flere hundrede millioner for at kompensere landmændene for at lade være med at forurene oven på sårbare drikkevandsressourcer derudover fremgår det

hvor mange ekstra pesticider landmændene vil bruge som følge af det her lovforslag og

formentlig vil det især betyde en øget brug af stråforkortere der er et dybt problematisk

de her åbenlyse mangler og den mangelfulde behandling og dokumentation for det her lovforslag og hele pakkens effekter vil få mange konsekvenser danske borgere kommer til at hænge på en ekstraregning hele pakken er formentlig ulovlig og pakken som sådan vil få voldsomme konsekvenser for vores natur og miljø landbrugspakken vil for eksempel påvirke fjorde og miljø negativt i ti til femten år frem

det der står tilbage er at grundlaget for den her lov er manipuleret folketinget er bevidst ført bag lyset og det er årsagen til at et flertal i folketinget for flere dage siden udtrykte mistillid til miljø og fødevareministeren men denne minister som folketinget stadig væk ikke har

sidder stadig væk i ministerlogen og står stadig væk i spidsen for det her lovforslag jeg mener at det vi er vidne til i dag er en dyb disrespekt for det danske

landbruget vil igen fremstå som en kæmpestor synder og det vil ødelægge alt for alle i danmark jeg synes at den her diskussion er kommet fuldstændig ud af proportioner jeg synes huske på at det helt store paradigmeskift som der lægges op til i den landbrugspakke

regerings natur og landbrugskommission

af landbrugserhvervet

som betyder at vi ikke længere

vil resultere i en bedre balance imellem natur og erhverv

om hvordan man i en akademisk verden beregner nogle mellemregninger

i akademia til gengæld er de samme forskere enige i at miljøregnskabet efter al sandsynlighed vil gå i plus

vi i aftalekredsen helt enige om og enige med forskerne i at det kan være vanskeligt og

behæftet med usikkerheder at fremskrive en så stor reforms konsekvenser

blive nødvendigt at kalibrere undervejs

vi selvfølgelig gå ind og tage fat på de her problemer med det samme jeg synes det er ærgerligt

om ti år vil kigge tilbage på

i et mundhuggeri hvor der ryger ord frem og tilbage i denne folketingssal som jeg synes er fuldstændig

af proportioner i forhold til hvad det egentlig er der er sagens substans

får stemt ja til den her reform

lavede nemlig en fælles aftale før det sidste folketingsvalg og gik til

som indeholder mange af de ting der ligger her

men vi har deltaget i forhandlingerne vi har stillet spørgsmål vi har fået svar og

vi er helt tilfredse med vores statsminister vi er helt tilfredse med vores fødevareminister og vi er helt tilfredse med den her pakke

kan dukke op til overfladen

at bilde os alle sammen ind at det er det modsatte der er tilfældet

her vil medføre det kommer

potentiel miljømæssig katastrofe men jeg kan forstå

som vi begge deltog i

at udledning der ville komme ville være så marginal at den næppe kunne registreres

modet til at træffe beslutninger

med det forbehold at hvis det viser sig at gå helt anderledes end forudsagt bliver vi nødt til at ændre

enige om alting kunne vi aldrig træffe

jordbund og klima så jeg synes også at hvis man er interesseret i konsekvenserne

det som er sket i det her tilfælde det går vi ind i med åbne øjne og jeg er helt sikker på

i den debat netop jørgen e olesen hvad grødeskæring for eksempel

han sagde at det vil have en enorm betydning

hvor stor betydning kvælstofbelastningen har

hvad er fordelene og ulemperne hvordan kommer det samlede resultat til at se ud og der ved vi at det samlede resultat i

pustet op at det er misinformation og kreativ bogføring

med hundrede procents sikkerhed kan regne ud hvordan det her

at hvis der sker noget som vi ikke har kunnet forudse

ude i virkeligheden og når det drejer sig om miljø

for eksempel vil vind vejr regn tørke og så videre have en indflydelse og derfor skal

nu bliver der rejst et mistillidsvotum

ordføreren for liberal alliance hvordan ville liberal alliance stille sig

i folketinget men ministeren blev siddende ville man acceptere

ellers går det helt galt sådan er det ikke her vi er politikere og derfor er i

ikke det mistillidsvotum vi har fuld tillid til ministeren

ikke gøre andet end at konstatere at det er det i vil og i mener åbenbart at den her sag er så stor at den skal føre til at en minister der undtagelsesvis har indsigt i sit ressortområde skal væltes det synes jeg faktisk er langt ude men det er jo jeres valg og jeg kan ikke gøre andet end at sige

minister og

videre indtryk at alle fagfolk der har udtalt sig uden undtagelse siger at den måde som regeringen har puljet fire år sammen til en år

en væsentlig større indsigt i de her tal

andre mere dødelige mennesker der har deltaget

derfor vil jeg gerne bede fru mette bock forklare hvorfor det så er i orden

lægge fire år sammen til en år ikke

lige præcis det med at pulje tallene kunne jeg godt tænke

og derfor har vi set ind i det her med fuldstændig åbne øjne jeg ærgrer mig over at herre rasmus jarlov stirrer sig blind på en regnemetode og bliver sur over det i stedet for at glæde sig over at det her

og kortere efter at rené christensen fra dansk folkeparti

at man sætter en regerings overlevelse i spil fordi man interesserer sig for nogle regnemetoder som betyder at man vil få en marginalt øget udledning som vil ende med at gå i plus for miljøet det synes

morten bødskov til at træde tilbage efter at han havde misinformeret folketinget nu står vi så med en ny situation hvor liberal alliance og ikke enhedslisten er

som har misinformeret folketinget det er ikke et spørgsmål om nogle tabeller og noget andet

spørgsmål om at der gentagne gange på samråd over for offentligheden er blevet hævdet

var positiv for miljøet allerede fra næste år

liberal alliance den her gang holde hånden under en regering som har misinformeret folketinget er det bare fordi det er en minister man synes er dygtig og flittig

uffe elbæk for nogle år siden og jeg må sige at den samme blodrus som jeg dengang læste i øjnene på den daværende oppositions medlemmer kunne jeg genkende da vi havde samrådet forleden dag imod den nuværende fødevareminister jeg synes simpelt hen ikke at det er et parlament værdigt at man uanset sagens størrelse når man lugter

ageren det handler om at vi har et ansvar og det troede jeg egentlig liberal alliance var enige i for at sikre at den

er retvisende og korrekt hvorfor er det at liberal alliance nu hvor det pludselig er parlamentarisk grundlag ikke har samme tilgang til det her spørgsmål som man havde før i tiden og kan vi regne med at det vil være

har løjet eller misinformeret deler vi

er blevet til på baggrund af den der såkaldte lille regnefejl som ingen

så er mit spørgsmål til ordføreren kunne man have lavet et regnestykke hvor der var grønt plus i hvert af årene

og efter de fire år kommer der så to år

vi har fået forklaret jeg synes der er så mange ting der gør at den her sag burde gå tilbage i udvalget

i lovforslaget en miljømæssig konsekvensvurdering og den vedrører ikke fosfor og den vedrører heller ikke stråforkorter

hvad får vi så her i dag vi får et nyt dokument

vil godt høre om ordføreren har kendskab til det her

må statsministeren jo vurdere det er muligt at andre ville have truffet et andet valg

liberal alliances ordfører mette bock

at der ellers kan være tale om mistillid

bare spørge om det så i det tilfælde ikke vil være gældende hvis der

et flertal der bakker op om mette bock altså at det også sådan

så kan jeg jo ikke vide hvilken konsekvens statsministeren vil drage af det det kan jeg

hen ikke vide det må vi jo vente og se jeg har et håb og det er at alternativet som

er stiftet med henblik på at skabe en ny politisk kultur gør sig den umage at de vil sikre at der ikke

lede til meget store vandmiljøproblemer

nogle steder vil man kunne gødske mere andre steder kommer man faktisk til at skulle gødske

ordføreren mener at man ikke ved hvad der sker i den sammenhæng jeg vil bare bede

at bekræfte ordføreren og en af næstformændene i præsidiet i øvrigt at

at alt andet vil være grundlovsstridigt intet over og intet ved siden af folketinget

et parlament værdigt for mig er altså også en ordentlig lovgivningsproces og når der nu er syv

i folketinget som ikke har tillid til den måde som de her tal er fremlagt på synes ordføreren så ikke godt at man

nødbremsen ned vi må lige give det her en tid gennemregne tingene ordentligt og fremlægge det igen og tage en ordentlig debat igen om den her

ikke

tage den tredje behandling der skulle til og sige fint vi står stadig væk ved den politik vi gerne

vil der være usikkerhed behæftet med det her men alle var også enige om at det fører til et plus

er kreativ bogføring fejlagtig og misinformation kreativ bogføring

måde det er lavet på vi har tidligere diskuteret at den indfaldsvinkel man har til tingene som forsker

om man er biolog eller om man er

ind i tingene fra den specielle vinkel det vi så skal gøre som politikere er jo at vi skal lytte til hvad der bliver sagt vi skal løfte os op i helikopteren og så på et tidspunkt

modet til at træffe den her beslutning og hvis det viser sig at der er noget der går galt griber vi selvfølgelig ind

så er det vel der vi skal løfte os op i helikopteren og sige hov det er dem der har fundet tallene de siger de

hvad forskellige kommissionsrapporter siger

jamen lige præcis på den måde kan i ikke bruge det

det skal ses i den her sammenhæng eller forudsætningerne for at vi gjorde sådan var det og

det som jeg synes ordføreren hele tiden gør er at ordføreren hele tiden

samlet set bliver det en god pakke og så videre men er ordføreren ikke enig i at det er vigtigt at der bliver fremlagt korrekt information for folketinget som er gennemsigtig som alle kan forstå ikke blot de parter der har siddet med ved forhandlingsbordet

forstå at ordføreren siger at ordføreren er er fint oplyst

om om det der ligger i pakken

for resten af partierne som ikke sidder med og for resten af befolkningen

ved forhandlingsbordet er det så ikke vigtigt at der bliver fremlagt korrekte informationer så man herinde i folketinget kan træffe en beslutning på

befolkningen kan følge med i hvad der foregår

kom i job når man så går ind og ser på hvad det

for nogle tal der lå til grund for det

nogle strukturelle forbedringer med i de her tal og den tidligere regerings argumentation var

i virkeligheden kommer der til at ske det her noget af det kommer fra de her initiativer andre ting kommer fra noget andet

hvis vi demokratisk ikke lægger uafhængig forskning

viden til grund for de beslutninger

at den her sag er

i min grundvold over at man altså tager naturvidenskabelige data og præsenterer dem på en måde som

over for det er rigtigt at det der foregår her i salen

naturvidenskab men de beslutninger vi træffer her skulle gerne være baseret på viden og ikke på tro

vi har diskuteret på kryds og tværs igennem den seneste tid vi har fokuseret meget på

færdige med at høre om hvad den her pakke gør hvad med den tørre natur vi har kun snakket om den våde natur hvordan påvirkes den tørre natur hvordan påvirkes biodiversiteten af

skal vi sikkert også bruge mere kobber og zink til smågrisene

efter tre uger hvad er miljøbelastningen af det

også er blevet nævnt tidligere altså altså når vi giver mere gødning

det har også en miljøbelastning hvad med hele fosforvinklen som stig markager og kaj sand fremhævede den er slet ikke beskrevet når vi gøder mere når vi gødsker mere så bruger vi jo mere kvælstof men vi bruger også mere fosfor og det udleder vi

en belastning i de indre farvande så kommer

hele klimavinklen

som jo også er relevant fordi vi har en parisaftale

indgået en aftale om at holde temperaturstigningerne i hele verden på under

og vi ved at i løbet af to tusind og seksten vil vi få nogle krav fra eu om

gennemføre reduktioner i landbruget

her kommer regeringen med en landbrugspakke som slet ikke har den vinkel med hvis hvis det står til troende

går den i nul men den kan også risikere at gå i minus

en pakke som bliver talt op som noget der er godt for miljøet

derfor kan alternativet selvfølgelig ikke støtte

hvordan vi kan skabe kompenserende virkemidler det indgår vi selvfølgelig gerne i

en tilladelse til at flere svin listen bliver jo længere og længere og

jeg undres nogle gange over at af ting skal gå meget hurtigt for ligesom at

som så er velfortjent selvfølgelig men

tog en tredje behandling i folketingssalen

er lave priser på korn og mælk så spørgsmålet er om det overhovedet vil give den ønskede effekt ude i erhvervet

vi kunne få forenet på en bedre måde så vi nedsatte natur og landbrugskommissionen

vi arbejdede med folketingets partier og vi fik skabt en proces som alle var rigtig glade for så udkom natur og landbrugskommissionen

gøde de steder der kunne tåle noget

at give naturgevinster så der kunne være balance i regnskabet så der både var noget til landbruget og noget til naturen hvad skete der så jo så skete

der landbrug som er en ekstrem forening som er ligeglad med faglighed og fakta

lobbyer med diverse metoder

ikke kan bruges i en seriøs politisk dialog når man gerne vil nå hinanden fordi de kun

og det er selv at vinde og fjerne miljøbeskyttelsen så

da vi fik et regeringsskifte

tidligst om to tre år

fjerne miljøbeskyttelsen indtil da

er selvfølgelig mange der siger nej

kan ikke fjerne miljøbeskyttelsen i tre år det er uansvarligt når vi har brugt milliarder af kroner på at rette vores vandmiljø op og regering efter regering har kæmpet for at

at der ikke er iltsvind nej det kan man ikke når vi har noget grundvand som vi drikker nej man kan ikke fjerne miljøbeskyttelsen i tre fire år det skal selvfølgelig ske på én gang

man skulle mene at regering

lov til at pløje omkring ethundredetusind ha

at ministeren havde fået en gigantisk næse

fordi det jo alligevel ikke holdt bare at dele gaver ud og hvis man tror

lige om lidt hvor der skal noget helt nyt ind som kommer til at gøre ondt på nogen så er man en lille smule naiv

vi skal betale landmændene for at forurene mindre

tekstilindustrien i får penge

er at dansk folkepartis ordfører herre rené christensen kan stå i fjernsynet og garantere at der ikke kommer en ekstraregning

at de kommer til at betale mere for deres drikkevand

ser høringsnotatet som vel at mærke kommer to en halv dage inden vi skal stå her og stemme ved tredjebehandlingen hvilket jo også viser hvor uhørt den her proces har været

at lave konkrete tiltag for at sikre drikkevandet vil regningen skulle betales af vandforbrugerne

at op mod ti procent af de nitratfølsomme områder kan komme til at blive ramt af ekstra

til borgerne helt modsat af hvad dansk folkeparti

det er en forudsætning for udfasningen af reduktionen af afgrødernes kvælstofnormer at det på fagligt og juridisk grundlag er vurderet at miljø natur og overfladevand og grundvand ikke forringes

jo rigtig spændende at der i dag kommer en rapport fra geus der siger at grundvandet bliver forringet jeg ikke se hvordan man kan udmønte

givet i loven i dag og jeg vil forfølge det meget nøje

er lovligt at lade bemyndigelsen træde i kraft nu

den eneste juridiske vurdering man har fået lavet af den her kæmpe lovpakke

kan afvise at forlænge den danske undtagelse til

godkende et nyt landdistriktsprogram det er ganske mange penge

den kan vælge at tage retslige skridt mod danmark men det får da ikke ministeren til at ryste på

er som at bevæge sig ud på en motorvej i den forkerte retning med bind for øjnene og tro at man ikke rammer noget værsgo jeg tror i rammer noget lige om lidt

hvad angår som jo er blevet diskuteret rigtig meget

man har lavet det lille fif at man har taget efterafgrøderne ud af

var besluttet noget der skulle give en økonomisk effekt i to tusind og seksten og man sløjfede det igen så kunne man

er det første nævner i sin kommunikation med kommissionen og så synes man ikke det er relevant her og ministeren fejer det af som om det er ligegyldigt

en juniorminister blive siddende og vente på at blive stemt ud af folketinget

hvorfor skal vi helt herud hvor vi skal stemme en minister ud

uklædeligt jeg synes vi skal huske hvad på spil i dag det er tredive års arbejde for vandmiljøet

drikker det er vores levende fjorde

jeg vil sige at jeg tror på at fremtiden for dansk landbrug ligger i at måtte forurene en lille smule mere

at have nogle visioner for hvordan vi får omstillet teknologien i landbruget

retning vi skal i i stedet for at tro at lidt mere gødning er vejen frem

ikke nogen som helst og vi kan jo

arbejdspladser derude så hvad egentlig vi laver i dag radikale venstre kan naturligvis overhovedet ikke

på urigtige tal og på en metode som

eneste forsker til vores høring i tirsdags kunne

er blevet omtalt som grøn og som et plus for miljøet

med andre ord ingen arbejdspladser

sandsynlighed er i strid med vores internationale forpligtelser og dermed ulovlig og så kommer tilbage og rammer os som en boomerang

altså at vi skulle udtale hvad vi

til afstemning i dag som minimum

at den som minimum skulle udskydes

at på nogle tal som de ikke vil stå inde for

der ville tage metoden i forsvar uanset hvad vi mener om

som måske er ulovligt som i hvert fald mangler en juridisk vurdering hvor der har været et usædvanligt hastværk hvor der bevisligt

fra ministeriets side at få dem til at lave nogle konklusioner på forhånd hvor de ifølge e mails

og sf kan selvfølgelig ikke

vi alle sammen enige om og vi står i en ærgerlig situation nu

den holdning at også borgerlige politikere skal fremlægge konsekvenserne af politiske beslutninger åbent og ærligt

borgerlige politik er så god at vi sagtens overbevise befolkningen om at den er rigtig uden at vi behøver at lægge skjul på

den her sag er det bare ikke sket der er ikke blevet fremlagt et retvisende billede af konsekvenserne af landbrugspakken

det kan jo så bygge på en fejl det er fair nok at der bliver begået fejl men når man så bliver gjort opmærksom på fejl

og det er vigtigt at man villigt derefter så fremlægger et retvisende billede af de konsekvenser som ikke er kommet rigtigt frem til

har det krævet jeg ved ikke hvor mange forsider på

deadline syv eksperter

alle sammen fuldstændig entydigt

til at beskrive konsekvenserne

indtryk at kvælstofudledningerne vil falde i

sandheden er at de vil stige i de første år

at man dermed har kunnet fortælle en historie som ikke er rigtig

ikke udgjorde nogen udfordring for vandmiljøet

tallene er ikke store det er ikke voldsomt og i sig selv

at der skal være mistillid til en minister men når ministeren så får hundrede og sytten skriftlige spørgsmål om den her pakke og der er så meget debat i offentligheden

her høringer og så videre og vi stadig væk ikke kan komme længere end til at ministeren vil anerkende

ville have været rigtige

det er derfor vi er nået hertil hvor vi er nu det er absolut ikke med vores gode vilje overhovedet men jeg ser ikke mulighed for

bøje af fra det synspunkt at man åbent ærligt og villigt skal fremlægge retvisende oplysninger om konsekvenserne af politiske beslutninger

over for fejl overhovedet ikke men vi er intolerante over for at man simpelt hen nægter

at fremlægge det som man godt selv ved er det retvisende billede

var processen så er der selve indholdet af

af konsekvenserne af landbrugspakken

ville også stadig væk have stemt for med de konsekvenser vi nu kender af landbrugspakken jeg er ikke enig i

kvælstofudledningerne stiger men vi skal have proportionerne på plads og sige at det

i forvejen og så tager den stigning som nu ligger efter at tallene er er blevet regnet sammen på den rigtige måde

hvis man laver en metodisk rigtig

lavere udledninger af kvælstof end vi har i dag

konservative gik jo også til valg på den her landbrugspakke og det er vigtigt at huske at det var et fælles valgløfte fra

at landmændene skal tages som gidsler i den her uskønne politiske proces som

tusindvis af familier rundtomkring i danmark som sidder og glæder sig til

de har siden jul haft en forventning om at det ville ske de har planlagt efter det de har planlagt deres arbejde i den her sæson efter at det her bliver gennemført

synes ikke at det er rimeligt at aflyse på grund af den her proces demokratisk set ville det være fuldt berettiget at man stoppede den her pakke fordi processen har været som den har været men det går altså ud over nogle mennesker hvis man gør det og derfor vælger vi ikke at gøre det

kan blive enige med nogle partier om at lave en

initiativer og det kunne være vådområder skov braklægning efterafgrøder og nogle andre ting

beslutte det og dermed forbedre det miljøregnskab som nu ser lidt dårligere ud

men vi vil altid gerne forbedre rammevilkårene for

jamen så gør vi det jeg ved godt der sidder nogle

forskellige partier og siger at vi burde gøre en hel masse andre ting være meget bedre for landbruget vi har som regel den tilgang til erhvervspolitik og det gælder så også landbrugspolitik at når folk kommer og siger til os at det mener de vil hjælpe dem

det vil være gavnligt for dem så skal man være en smule bedrevidende for at sige nej det vil det ikke være det vil være dårligt for jer så med hensyn til det er vi ret sikre på at det vil hjælpe landbruget men selvfølgelig redder det

retvisende billede og det retvisende grundlag for en lovpakke

ikke bliver rettet op på det og chancen forspildes så må

kvittere for at det konservative folkeparti tilsyneladende er det eneste parti i blå blok som mener at det ikke er okay at vildlede folketinget det synes jeg skaber håb trods alt jeg synes det er lidt underligt at man i dag vælger at stemme det her

igennem man har hele tiden stået fast på at miljøet skulle gå i nul som følge af landbrugspakken og jeg vil gerne spørge om det man gerne vil forhandle i den her

er noget der kommer meget tæt på at kompensere for de negative konsekvenser så miljøet trods alt

også helt sikkert stille os i en bedre forhandlingssituation det er der ingen tvivl om men det ville altså have den omkostning at det ville gå ud over landbruget at det ville gå ud over alle de her familier der sidder rundtomkring og har brug for den her håndsrækning og forventning til det og vil føle sig berettiget svigtet af det politiske system hvis den her diskussion det her skænderi skulle gå ud over dem og de blev frataget de ting som er blevet lovet herindefra derfor mener vi ikke

landbruget så jeg må

så det ikke får de her alvorlige konsekvenser jeg vil lige sige at det her med en miljømæssig katastrofe jo ikke

enhedslisten har fundet på det var

set en forsker på forskerhøringen der var bekymret for at det var det scenario vi

så vil det konservative folkeparti orientere sig bredt i folketinget i forhold til at sikre flertal for en miljøpakke der kan komme så tæt

konservative siger nu at det kan man ikke love at det ikke gør det er vel det man

i folketinget og i forhold til offentligheden får retvisende oplysninger fra en regering

så må sige sammenstød med den regering man selv støtter fordi der var blevet givet misvisende oplysninger til folketinget det er ikke en særlig rar eller sjov situation og det er en situation man ikke selv har valgt og som man ikke

ønsker at være i

ikke desto mindre en uhyre vigtig opgave for os i folketinget uanset hvilken regering der sidder at sikre at ordentligheden er til stede sikre at folketinget rent faktisk kan fungere og

egentlig bare min kommentar i dag nemlig at jeg

ens venner eller om det er en af ens modstandere der bør man holde fast i princippet om at der skal

google mig frem til at enhedslisten engang har væltet morten bødskov som minister og jeg minder bare lige om

hvor lidt man egentlig husker det i dag og hvor hurtigt man kom videre så det handler meget om hvordan man

minister har fremlagt forkerte tal som grundlag for

regnskabet og landbrugspakken er blevet gjort grønnere end fakta faktisk er

ingen af eksperterne bakkede op om ministerens udlægning af landbrugspakkens effekt på vandmiljøet

forkerte tal og på trods af mistillid mod sig

en situation det er ikke kun for vandmiljøet men også for vores demokratiske institutioner

åbenhed og ærlighed og alt det er sat under pres i dag blå blok stemmer det igennem med henvisning til efterfølgende forhandlinger møderække eller rundkredspædagogik i statsministeriet

det

til fordel for at sidde i rundkreds og spørge

for at føre en meningsfyldt samtale er altså at man ved

hvis ukvalificerede meninger

så gangbare som kvalificeret viden så ender det alt sammen i tomhed og dumhed

rundkredspædagogik ovre i statsministeriet

vores tal på og det ændrer en møderække

opfordre folketinget til at stemme landbrugspakken ned ikke kun for vandmiljøet skyld naturens skyld

historikken faktisk tilbage til de år hvor fru ida auken talte om at

altså skyttegravskrigen mellem miljøet på den ene side og landbruget på den anden side det var

fru ida auken som opfølgning på deres forslag vi står altså nu med en vifte af gode ideer til hvordan vi udvikler landbruget skaber arbejdspladser og passer bedre på vores natur ideen om en mere målrettet miljøindsats er central vi vil skabe en bedre miljøindsats med mere natur samtidig med at landmændene får mere frihed men det tager tid og det kræver mod og ansvar fra alle sider en ny regulering kan blive en driftsmæssig fordel for nogle landmænd men også en ulempe for andre derfor bliver der også behov for at diskutere solidariske løsninger

fru ida auken havde bibeholdt denne tilgang til emnet og til det her område nu hvor hun som radikal deltager i debatten

at finde ud af hvordan vi på bedste vis gennemfører den målrettede regulering

var enige om var vejen frem

tager mod og ansvar på

det er en stor udfordring

der sker i danmark når vi nu går fra

at regulere miljøindsatsen på over til en mere målrettet indsats og ja det tager to en halv år at udvikle selve modellen og det

vil være masser af spørgsmål og også masser af usikkerheder forbundet med det det har jeg ikke på noget tidspunkt lagt skjul på så siger fru ida auken at vi fjerner beskyttelsen

vi burde have holdt fast i balancen

vi går efter at der i de første år ikke sker nogen forringelse i vandmiljøet og derefter sætter vi ind med yderligere reduktion af kvælstofudledningen

gentage det jeg efterhånden har sagt mange gange der er ikke fiflet med nogen tal der er ikke fremlagt forkerte tal der er ikke manipuleret med nogen tal

der er forbundet med den her meget store øvelse

og i forhold til at overholde eus direktiver

at nogle oplysninger har været vildledende eller manipulerende det hele er forklaret og det hele hænger sammen jeg

den kritik der har været både her i salen men også fra forskere

de miljømæssige konsekvenser af lovændringen vurderingerne spænder helt fra at der ikke vil være en målbar effekt uanset hvordan vi medregner baseline til at vi risikerer at sætte hele den hidtidige indsats over styr

at fremadrettet skal samtlige tabeller vi laver

selvforklarende

det er jo så i virkeligheden også en kommentar til herre rené christensen

fodnote eller satte en lille stjerne hvor jeg mindede om at husk nu at udgangspunktet for målbelastningen er to tusind og tolv det er det år

vi har data fra og derfor er det det år vi tager udgangspunkt

fødevare og landbrugspakke hvor det lovforslag vi behandler i dag l otte og tres jo er et meget centralt element

at hente både for erhvervet miljøet og samfundet ved at gå over til en ny målrettet regulering jeg synes det er

med slåskampe om tal og med fnidder når bundlinjen er den at vi med fødevare og landbrugspakken som gødsningsloven er en vigtig del af under alle omstændigheder vil få et plus for både miljøet

til miljø og fødevareministeren og ministeren går på talerstolen som om intet var hændt og taler om

at spørge ministeren hvordan kan ministeren vælge at blive siddende med den mistillid der

som jo så har fået det hele til at rulle

af den måde at gøre tingene op på det gør det ikke til forkerte tal det gør det heller ikke til at det ikke er lagt frem at forudsætningerne ikke klart er fremgået at det ikke er blevet diskuteret sendt over til folketinget drøftet

respekt

få noget ærlighed omkring hvad den her landbrugspakke vil betyde for vores natur for vores miljø og for vores drikkevand og jeg synes det er så utrolig trist at vi lige nu står i en situation hvor folketinget stadig væk ikke

umuligt længere kan have tillid til ministeren

kan man ikke gøre

gav sig eller var imødekommende men blev ved med

de samme ting kan ministeren forstå

en og tyve at de målrettede indsatser

er forbundet med usikkerhed og at overgangen fra den nuværende generelle regulering til den målrettede regulering næppe vil kunne måles i vandmiljøet

at der bliver en øget kvælstofforurening til vandmiljøet i de næste

hvor der cirka i de to år per år bliver en miljømæssig fordel på tusind

som har en negativ belastning for vandmiljøet for de næste seks år

ikke at ministeren ikke bare kan sige at det er sådan

ville man så kunne konstatere at ministeren ikke har svaret rigtigt på et

jeg vil

er enig i men det mener et flertal i folketinget og på den baggrund har et flertal af folketingets partier meldt ud i offentligheden at man ikke længere har tillid til ministeren

partierne på christiansborg har gjort det helt klart

hvorfor trækker ministeren sig ikke hvorfor insisiterer ministeren på at vi skal stemme

misinformeret folketinget og det

udtalt sin mistillid til ministeren og for første gang i den parlamentariske historie i danmark

folketingsflertallet at bestride folketingsflertallet partier som er valgt herind i folketinget af et flertal af danskerne med det mandat

at man ikke længere har tillid til ministeren altså kan ministeren

der vælger at overhøre et folketingsflertal

valgte at afbryde det midt i det hele altså jeg følger jo det som folketinget beder mig om og lige nu er der et flertal der ønsker at tredjebehandle l

når et flertal i folketinget udtrykte at de ikke har tillid til ministeren

i nødbremsen og sagde vi går lige tilbage i ministeriet og undersøger de her tal igen og lægger dem klart frem for ministeren

med de rigtige tal så alle har en mulighed for på en gennemsigtig måde at se hvad det er

fordi effekten er det der sker ude i virkeligheden

andre udefrakommende faktorer for mig er det centrale

jeg synes jo at omdrejningspunktet burde være vandmiljøet og vores beskyttelse af det og det vi har aftalt

i de kommende år gælder om at sikre

at der ikke sker en forringelse og derefter

det mener jeg at vi har leveret med den aftale der

altså de de siger

akademikere der havde sagt

og derfor er det jo lidt væsentligt at lytte til dem og sige fru minister den måde kan man ikke bruge tallene på og de bruger endda ret kraftige ord jeg sige løgn og det har de heller ikke sagt men synes ministeren det er mærkeligt på baggrund af så klare meldinger fra de

er nødt til at gøre af hensyn til den her diskussion om ikkeforringelse

og tretten og frem til en og tyve

er givet et retvisende billede

og støttet af et flertal i folketinget bestående af de selv samme partier der skal behandles på onsdag

og sit fortsatte virke som

jeg vil bare spørge hvordan oplever ministeren den seance vi

i et eller andet mediestunt

motiverede samrådsspørgsmålet og lod ministeren svare for derefter at bruge argumentet om

samrådet nu vil man åbenbart gerne diskutere

spørgsmålet og først valgte at afbryde efter at jeg havde besvaret

og det jeg glæder mig over i dag er at vi midt

forholder os til l otte og tres og at der som det er sagt fra ordførernes side er et flertal for at stemme l otte og tres igennem

fru stine brix

og derfor

jeg betragter herefter ændringsforslag nummer tre fem syv ni elleve tretten femten sytten nitten en og tyve tre og tyve fem og tyve syv og tyve og ni og tyve

der stemmes så om ændringsforslag nummer to af et mindretal tiltrådt af et mindretal

otte ti tolv fjorten seksten atten tyve to og tyve fire og tyve seks og tyve otte og tyve og tredive stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet de er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en og tredive tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

borgere som kommer i en situation hvor de ikke er i stand til at tage vare på sig selv

den fysiske sikkerhed

det gælder også når borgere eksempelvis bliver indlagt på landets sygehuse

vi hører desværre alt for hyppigt om borgere der er gået væk hjemmefra bort fra deres bolig på plejehjem eller

alt for mange situationer hvor de bliver fundet for sent det er en meget alvorlig situation og det her lovforslag lægger op til at vi skal forsøge

her sikrer at er man indlagt på sygehus og er man enten varigt inhabil eller blevet bragt i en situation hvor man er inhabil

kender som gps udstyr helt på samme måde som

kommunale institutioner så er formålet med

at skabe de samme gode muligheder på statslige og regionale institutioner herunder

skabe en reelt

værdig pleje og behandlingssituation for de her meget sårbare medborgere altså samlet set at skabe et mere trygt sundhedsvæsen

tryghed for familier

sikre en mere værdig ramme for deres omsorgsopgave i hverdagen

være med til at forebygge de omtalte alvorlige situationer derfor er

ind i lovgivningen at personalet får mulighed for at følge personer tilbage til en afdeling

er ikke et spørgsmål om at at erstatte personlig pleje og omsorg med elektronisk udstyr

proces om det her lovforslag

har lagt op til at der er blevet lavet justeringer i lovforslaget

der har myndigheden til og ansvaret for at træffe beslutninger om brug af gps på sygehusene

nærmeste pårørerende eller værge

hvordan det skal journalføres og at der skal ske indberetning

allerede efter to år skal laves en evaluering

samlet set er vi

socialdemokrater glade for at vi er nået frem til et så godt lovforslag

det her ser rigtig godt ud

alvorlige situationer for nogle af de allermest sårbare medborgere vi har i vores samfund

dem der ikke selv kan skabe den trygge hverdagsramme

kunne tidligere hvis ellers de nogensinde har haft evnen

forestille os hvor forfærdeligt det må være når nogle vi holder af og som er nære pårørende har fået en sygdom der gør at de ikke selv kan finde hjem

flere gange ændret loven sådan at mennesker med demens i kommunerne kan få en gps så de kan lokaliseres og hentes hjem igen men for et par år siden opstod der

problem på et af vores sygehuse da en borger pludselig blev væk vedkommende havde demens og blev desværre fundet for sent hospitalet søgte ministeriet om at få lov til at bruge gps på patienter der har demens men desværre tillod loven det ikke derefter har vi arbejdet på at vi herindefra kunne ændre loven

derfor er vi i dansk folkeparti rigtig glade for at ministeren nu har fremsat

rigtig glade for at ministeren var lydhør og ændrede lovforslaget til også at omhandle midlertidigt inhabile for vi ved jo hvordan det er med loven det vidner det tidligere eksempel om

bliver man indlagt med apopleksi mulig demens eller en anden hjerneskade eller som en tredjedel af de

vil loven ikke gælde for dem dette problem tog vi op med ministeren da det ville være rigtig ærgerligt hvis man endnu en gang skulle vente to år for at få en lov der kan hjælpe

for vi er alle sammen bekymrede når nogle af vores pårørende bliver indlagt og vi ikke selv kan være til stede

alarm og pejlesystemer muligheden for tilbageholdelse og muligheden for at tilbageføre varigt eller midlertidigt inhabile patienter til en somatisk sygehusafdeling

er der i pressen har vi blandt andet kunnet læse den tiende august to tusind og elleve forsvandt en halvtreds årig dement mand fra næstved sygehus den fjortende februar to tusind og femten forsvandt en fem og halvfjerds årig dement mand fra esbjerg sygehus og den tiende januar to tusind og seksten forsvandt en mand som havde haft en hjerneblødning

det er bare tre triste eksempler ud af en lang række andre triste eksempler på hvordan demente eller andre patientgrupper som af den ene eller den anden grund har en nedsat psykisk funktionsevne eller ikke kan tage vare på sig selv i kortere eller længere tid er eller har været forsvundet fra de somatiske sygehusafdelinger lovforslaget her skal bidrage til at få skabt tryghed og vise de mennesker som er varigt eller midlertidigt inhabile omsorg og respekt

at give personalet mulighed for at drage omsorg for patienterne når man som nu vælger at give mulighed for at personalet på de somatiske afdelinger kan anvende personlige alarm og pejlesystemer på patienter med nedsat psykisk funktionsevne og tilbageholde og tilbageføre denne patientgruppe ja så ligger der mange overvejelser bag og vi har brugt megen energi på at drøfte mulighederne og ikke mindst de etiske dilemmaer som sådan et lovforslag også rejser

som alle har krav på på den ene side og så ønsket om at beskytte og sikre rammerne for en tryg indlæggelse både for patienter og pårørende på den anden side for os i venstre vejer det tungt at der allerede i socialloven er mulighed for anvendelse af personlige alarm og pejlesystemer dog ikke på sygehuse og det er netop det som lovforslaget åbner op for nu i forhold til sundhedsloven det vejer også tungt for os i venstre at der i bemærkningerne til lovforslaget er lagt vægt på især tre ting at der i den konkrete situation er en reel risiko for at patienten ved at forlade sygehuset vil lide personskade at det er en forudsætning at indgrebet er absolut påkrævet for at afværge personskade og sidst men ikke mindst

er det også af stor betydning for os at indgrebet skal være så skånsomt som muligt og at indgrebene ved fastholdelse eller tilbageførsel

mindstemiddels og proportionalitetsprincipperne er her helt afgørende udgangspunktet for lovforslaget var oprindelig de varigt inhabile men flere høringssvar har imidlertid påpeget at det giver god mening også at inkludere gruppen af midlertidigt inhabile det betyder at patienter med for eksempel delir eller patienter som er konfuse også vil kunne få glæde af den tryghed

med lovforslaget så længe patienten er inhabil indgrebene skal naturligvis ophøre så snart patienten igen kan tage vare på sig selv ligesom alle indgreb skal registreres alzheimerforeningen danske handicaporganisationer og det etiske råd

at de muligheder som ny teknologi giver os i forhold til at drage omsorg for patienternes sikkerhed

det er gode pointer at have i baghovedet og jeg deler de betragtninger at mødet mellem mennesker

mulighed for at påsætte personlige alarm og pejlesystemer på patienter med tilladelse fra afdelingens overlæge og der i lovforslaget også er bestemmelser for så vidt angår værge og nærmeste pårørende ja så kan det ikke udelukkes at der hen ad vejen kan opstå situationer som på nuværende tidspunkt kan være svære at forudse derfor støtter vi fra venstres side at loven her evalueres to år efter ikrafttræden således at man sikrer at både patienternes retssikkerhed og hensynet til målsætningen om beskyttelse af patienternes sikkerhed værdighed og integritet er intakt venstre støtter lovforslaget som

i den enkelte patients selvbestemmelse med det formål at

yde en omsorg for patienten i dag kender vi jo primært sådanne indgreb fra psykiatrien og derfor er det selvfølgelig

det er altså

selvbestemmelse og på den anden side hensynet til at

for os i enhedslisten er det helt helt afgørende at det er understreget

her form for indgreb alene kan finde anvendelse med patientens bedste for øje

det aldrig kan finde anvendelse med henvisning til ressourcemæssige personalemæssige eller økonomiske forhold lige så vel som det også er fremhævet at det er en sidste udvej eller et mindstemiddel og at andre metoder skal være prøvet først

det er nyt efter høringsfasen at gruppen af midlertidigt inhabile også er omfattet af lovforslaget

jeg måske en lille smule mere skeptisk over for end det som andre ordførere har fremhævet

jo kan være tvivl om hvornår man er midlertidigt inhabil på en helt anden måde end

der er varigt inhabile jeg synes også

det egentlig viser sig meget godt i høringsnotatet hvor

blandt andet danske handicaporganisationer etiske råd efterlyser at man i lovforslaget arbejder med en

hvortil ministeriet svarer at er ikke behov for i og med at lovforslaget omhandler de varigt inhabile men

at det ikke bliver for vidtgående et indgreb i selvbestemmelsen når vi også taler om gruppen af midlertidigt inhabile som kan være væsentlig sværere at afgrænse

sagt at vi har en række spørgsmål og

en habilitetsvurdering så ikke er relevant når man nu udvider gruppen et andet spørgsmål handler om opbevaring af de data som genereres det fremgår af lovforslaget at det er regionerne der er dataansvarlige

synes alligevel at det er rigtig vigtigt at vi er helt enige om

positionsdata for patienten tilbage i tid det der er relevant i den her sammenhæng er hvor patienten er i det øjeblik man ikke kan finde vedkommende men hvor patienten har været er sådan set fuldstændig underordnet

opbevares men konklusionen er at vi er positive

vi ser et behov vi synes

så man kan reagere hvis patienten er ved at forlade afdelingen og udsætte sig selv for fare

desværre er set mange eksempler på sundhedspersonalet kan tilbageholde eller tilbageføre varigt eller midlertidigt inhabile patienter men må hverken fastspænde patienterne eller låse dem inde

da forslaget udelukkende har til hensigt at sikre inhabile patienters ve og vel støtter liberal alliance

vi er også positive over for at det faktisk understreges at anvendelsen af de her nye teknologiske muligheder ikke må ske

med henvisning til personalemæssige ressourcer det er

at man har besluttet at evaluere ordningen efter to år

komplekst og som har mange facetter blandt andet er

implementeringen af lovforslaget som vi ikke har været opmærksomme på fra starten og som

vil vise sig i en efterfølgende evaluering og som vi så efterfølgende

den nødvendige politiske ydmyghed til at lave om på og det synes jeg der er store

af det samme som nationalt videnscenter for demens og danske patienter og dansk selskab for patientsikkerhed

ressourcer som personalet kan bruge til kompetenceudvikling i forbindelse med hvordan man

agerer i en situation hvor man for eksempel skal tilbageholde en en dement

håndtere den her tilbageholdelse på en måde der skåner patienten men jo i høj grad også om personalets både fysiske og psykiske arbejdsmiljø

fra dansk selskab for patientsikkerheds side foreslået at man finder inspiration i den tvangspakke som

når man kommer med sådan et lovforslag som det her

at der medfølger nogle ressourcer som personalet kan bruge til kompetenceudvikling

det er sundheds og ældreministeriets opfattelse at beslutninger om videreuddannelse med videre af personale bør tages af

det synes jeg simpelt hen ikke er godt nok kommer selv fra sundhedsvæsenet ved hvor frustrerende det være for arbejdsmiljøet når man får nye

regler pålagt ovenfra men der ikke følger ressourcer med til det

godt være bekymret for at der bliver taget ressourcer fra andre områder til den her opgave eller at man ikke bliver kompetenceudviklet godt nok blandt personalet hvilket også

håber regeringen vil tage med i det videre arbejde det andet bekymringspunkt eller opmærksomhedspunkt er noget som det etiske råd også nævner i deres høringssvar nemlig at

det fremgår af lovforslaget at klageadgangen over indgreb i selvbestemmelsesretten i somatikken skal følge den gældende klageadgang

det er jo i styrelsen for patientsikkerhed

det måske strækker sig over adskillige uger

ikke utænkeligt at en patient gentagne gange kan få tilsidesat sin selvbestemmelse selv om man reelt er habil til at træffe de relevante beslutninger og det synes vi faktisk er et rigtig vigtigt opmærksomhedspunkt så vi vil gerne opfordre regeringen til at

klagen i de her tilfælde kunne foregå

man er og ikke kan finde tilbage det sker desværre indimellem og derfor står radikale venstre bag dette lovforslag vi mener det er vigtigt at patienten selv og

får den rigtige pleje og omsorg og at sygehuset i det hele taget er en tryg ramme indtil nu har det ikke været tilladt for sygehuse at udstyre en patient med en gps uden samtykke

været tilladt at føre en patient tilbage som har forladt eller er ved at forlade en sygehusafdeling hvis det er imod

personalet må godt tilkalde politiet men det kan jo gøre oplevelsen noget mere voldsom både fordi mennesket med demens måske når at gå ret langt væk men også fordi de fleste af os nok alligevel vil synes at det at blive holdt fast og ført tilbage af en betjent er mere voldsomt end hvis det er af en sundhedsperson med forslaget her giver vi derfor som de andre ordførere også har været inde på sundhedspersonalet på vores somatiske sygehuse mulighed for

at anvende gps til midlertidigt eller varigt inhabile patienter og for i helt særlige tilfælde fysisk at kunne tilbageholde eller tilbageføre de her patienter til sygehusafdelingen hvis de har forladt eller er ved

forlade afdelingen i radikale venstre går vi generelt ind for

begrænse overvågning og tvang og derfor er det her for os også en helt særlig sag

ligesom vi jo i fællesskab har prøvet

lægge en indberetningspligt en klageadgang og en evaluering ind i

at vi holder snor i at det ikke bliver brugt mere end

set noget som jeg tror har rørt mange af os ikke mindst de talrige eksempler der har været på særlig ældre som er gået bort og som man efterfølgende har brugt uendelig mange ressourcer på at finde og nogle gange desværre også har fundet for sent

tager skridtet videre og ser på hvad vi kan gøre for at beskytte de her ældre som der hovedsagelig vil være tale om jeg synes det er positivt at vi nu bevæger os ud ad den her bane også selv om jeg

set deler de bekymringer som flere andre også har

vigtigt at slå fast at det her drejer sig om en særlig gruppe som har behov for omsorg støtte og overvågning på en hel anden måde end rigtig mange andre fordi konsekvenserne ellers kan være

fatale for netop den her gruppe

også vigtigt at det netop sker med samtykke fra patientens nærmeste pårørende eller værge sammen med en læge således at der både er lægelig supervision

opbakning til tiltaget fra pårørende det vil jo som regel være dem

den ældre den anden pointe som

at man lægger op til både at journalisere og indberette de indgreb der i givet fald vil finde sted

bliver en vigtig politisk opgave følge op på hvad det er for nogle indgreb der rent faktisk kommer til at ske og er det i givet fald sådan at man går for vidt så vil det

set tillid til at sundhedspersonalet kan løfte den vanskelige opgave som de nu får

blive hilst velkommen af både sundhedspersonale

de mange pårørende som har en bekymring for at deres ældre skal gå ud så på den baggrund kan sf støtte forslaget men vi vil følge særlig tæt at man

som led i vores drøftelser om etiske spørgsmål i sundhedsvæsenet

er gået hen og blevet en god tradition

at vi sundhedsordførere kan gå i dybden med nogle af de vigtige områder og

og oplever og som kræver at vi bruger noget

sammen for at finde den rette balance lovforslaget her

mig over at vi forhåbentlig kan få vedtaget som led i at være med til at kunne sikre en øget tryghed og sikkerhed for indlagte inhabile patienter vi giver med lovforslaget mulighed for at anvende gps udstyr for at kunne lokalisere patienter som har forladt en sygehusafdeling og som risikerer at

komme til skade det bliver også muligt

tilbageholde og tilbageføre patienter der er ved at forlade afdelingen eller har forladt afdelingen jeg synes vi har fundet en fornuftig og afbalanceret ordning som tilgodeser både hensynet til beskyttelsen af patientens sikkerhed værdighed og personlige integritet og hensynet til patientens selvbestemmelsesret jeg har som sagt noteret mig at der

entydig opbakning til lovforslaget

en række spørgsmål og

som vi skal have boret ud og besvaret under den videre udvalgsbehandling og det stiller jeg mig naturligvis til rådighed for

icd ti alle mennesker har en kønsidentitet

nogle mennesker som oplever at der er en forskel mellem det køn de er født med og det køn som

i den behandling der tilbydes

for at behandlingen bliver tilbudt på et forsvarligt grundlag ved behandling af transkønnede og transseksuelle er det vigtigt at man er klar over at hormonbehandling og kirurgi typisk er omfattende indgreb og også indgreb der ikke bare sådan lige kan gøres om derfor er det også vigtigt at der ikke er tvivl om at det er den behandling der bliver sat i gang og at personen som ønsker behandling har givet sit informerede samtykke regeringen kan derfor ikke tilslutte sig forslagsstillernes ønske om fuldstændig

at fjerne transseksualitet fra sundhedsvæsenets klassifikationssystem det er med andre ord vigtigt at sige at diagnosen transseksualitet er relevant i en klinisk sammenhæng ikke som en sygdom men som en indikation for behandling for når man ved hormonbehandlinger eller kirurgiske indgreb giver transkønnede kønsmodificerende behandling er begrundelsen og dermed diagnosen jo netop personens transseksualitet derfor bør transseksualitet fortsat findes i sundhedsvæsenets diagnoseklassifikationssystem det er blandt andet for at sikre

vi alle sammen ønsker nemlig at transseksuelle og transkønnede får den bedste og mest sikre behandling vi følger i danmark whos internationale diagnoseklassifikationssystem

det anses af sundhedsprofessionelle som et fagligt og neutralt arbejdsredskab det er helt nødvendigt blandt andet i konkret lægeligt klinisk arbejde at man kan kommunikere internationalt på et fælles sprog i form af diagnoseklassifikationssystemet

det gælder i øvrigt også i forhold til overvågning og international sammenligning af kvalitet statistik

ti er en oversigt over årsagerne til at mennesker kommer i kontakt med sundhedsvæsenet den årsag

den rummer mange forskellige grupper også grupper som ikke er syge for eksempel gravide raske nyfødte og indlagte raske ledsagere men jeg er helt enig i at det kan opleves som krænkende at transseksualitet i dag er placeret i en undergruppe benævnt kønsidentitetsforstyrrelser i et afsnit kaldet psykiatriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser det skal vi derfor have lavet om

ti er i øjeblikket ved at blive revideret det reviderede klassifikationssystem vil være den ellevte udgave og vil derfor også blive kaldt

elleve i forhold til den forrige udgave

elleve ske omfattende ændringer i hele systemets struktur og indhold danmark arbejder sammen med de øvrige eu lande herunder ikke mindst de nordiske lande for at transseksualitet vil blive placeret i et nyt afsnit eller i et andet afsnit i

det betyder at transseksualitet ikke længere vil være omfattet af kapitlet om psykiatriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser og undergruppen kønsidentitetsforstyrrelser

for både f64 altså kønsidentitetsforstyrrelser og f65 ser det ud til at begreberne slet ikke kommer til

indgå i icd elleve og derfor

vi alle sammen i folketinget er enige om på området nemlig at få placeret transseksualitet i et nyt afsnit som hverken opleves som stigmatiserende eller diskriminerende af transkønnede arbejdet med

elleve er da også helt i tråd med forslagsstillernes ønske om at netop f64 og

klassifikationssystem vi ved som sagt ikke med sikkerhed hvor

elleve forventes at være klar til præsentation på verdenssundhedsforsamlingen i maj to tusind og atten som jeg indledte med at sige er jeg helt enig med forslagsstillerne i at transseksualitet ikke er en sygdom

er noget vi alle har og vi bør alle have respekt og forståelse for hvordan den enkelte opfatter sit køn men når en person der opfatter sig selv som transkønnet henvender sig til sygehusvæsenet med et ønske om behandling som for eksempel hormonbehandling eller kirurgisk indgreb er den grundlæggende årsag personens transseksualitet diagnosen transseksualitet er derfor også stadig klinisk relevant

sygdom men som en indikation for behandling fuldstændig ligesom at graviditet ikke er en sygdom men en indikation for behandling og transseksualitet bør derfor også stadig findes i

der ligger bag det beslutningsforslag vi behandler i dag

gør men det afgørende argument for mig og regeringen i den her sag

en forudsætning for det er at der er en diagnosekode så behandlingen kan ske på en klar indikation så der kan blive fulgt op på behandlingen og så man forskningsmæssigt har mulighed for at udvikle og gøre behandlingen bedre og mere sikker så det er faktisk hensynet til de transkønnede som gør at vi synes der er behov for at holde fast i den lagte linje nemlig at danmark sammen med de øvrige lande som deler vores synspunkt i den her sag arbejder for at få det klassificeret så det ikke strider mod de værdier vi synes er vigtige

ikke pilles helt ud det tjener i sidste ende ikke interesserne regeringen kan derfor heller ikke støtte beslutningsforslagets hovedformål

af transseksualitet fra sundhedsvæsenets klassifikationssystem

vil samtidig forsigtigt glæde mig over at status for arbejdet med

elleve stemmer rigtig fint overens med de danske ønsker om at få flyttet transseksualitet til en ny gruppe i klassifikationssystemet og i forhold til den del af beslutningsforslaget der pålægger regeringen at arbejde aktivt for at fjerne undergrupperne f64 og

kan jeg til sidst heldigvis også konstatere at det gør vi og andre allerede det arbejde ser lige nu ud til at

jeg indgår også meget gerne i den videre dialog om hvad vi kan gøre på den korte bane for at gøre det endnu mere tydeligt at vi fra dansk side samtidig med at vi arbejder på

få en diagnosekode for transseksualisme som udtryk for

en sygdom eller lidelse vi har allerede haft et lukket samråd herom hvor jeg synes vi havde nogle rigtig gode drøftelser

indgår som sagt meget gerne videre i en konstruktiv

flyttet over i et andet kapitel og det vil kræve

i det oprindelige beslutningsforslag

refererer til og som vi også fra miljøet har hørt at man ønsker at blive placeret i

det er en indrømmelse mit spørgsmål går på

det skulle første gang have været færdigt i to tusind og tolv så blev det skubbet til to tusind og fjorten så blev det skubbet til to tusind og femten og så igen nu til to tusind og atten kan ministeren give en garanti for at vi har et færdigt arbejde og

diskuteret det her spørgsmål i den her sag

år og hvor jeg altid også i min tid som sundhedsordfører har oplevet at der har været en fælles interesse i det der er målet nemlig at få ændret i

whos klassifikationssystem så deler jeg ordførerens ærgrelse kan man vel godt sige over at det ikke er færdigt noget før jeg hører også selv til den utålmodige type som

så at vi var kommet længere i det her arbejde

garanti her fra folketingets talerstol på

endelig er færdig i to tusind og atten

ikke ligger i mine hænder at kunne give for det er jo en garanti som også forudsætter at alle andre er enige og er indstillet på at kunne give den garanti men jeg kan fra dansk side

garantere på vegne af regeringen

forhale arbejdet tværtimod arbejder vi aktivt for

fremme arbejdet i forhold til det der er de danske interesser det forfægter vi via et nordisk spor og i særdeleshed ved at tale med vores stemme i

det her ikke bliver færdigt i to tusind og atten så mit spørgsmål til ministeren er vil ministeren så tage initiativ til at vi i danmark indtil who

så går foran og ændrer koden eller flytter koden over i det pågældende afsnit vi har talt om

med at få ændret noget i forhold til ikke bare os selv men det

klassifikationssystem som alle landene benytter

hvad kan vi i dansk sammenhæng gøre og det var her jeg

vi havde en rigtig konstruktiv dialog om

vi havde i regi af sundheds og forebyggelsesudvalget

tilføje en note eller noget der gør at vi tydeligt kan klargøre at vi altså ikke anser det at få en diagnosekode for transseksualisme som udtryk

en lidelse for det er vores klare udgangspunkt og det er det jeg opfatter at vi alle sammen er enige om her i folketinget

en psykiatrisk lidelse så har man ikke en personlighedsforstyrrelse sådan som det ellers fremgår af

regeringen ikke gøre lige præcis det

de koder til et andet kapitel så kan man altid senere hvis det en dag skulle gå så godt at who træffer en beslutning om at

flytte diagnoserne væk det psykiatriske

dengang man slettede homoseksualitet og sadomasochisme

længere noget man giver behandling for men danmark kan ikke bare flytte rundt på diagnoserne i klassifikationssystemet eller etablere

egne særlige danske kapitler samtidig vil

slette en diagnose som jo stadig reelt er en indikation for behandling men det er så

i beslutningsforslaget at man alligevel ikke ikke mener så langt

jeg rækker en hånd ud til medlemmerne

så simpelt som fru stine brix skitserer så lur mig om der

fru stine brix er interesseret i men vi kan gøre som i sverige og vi kan måske endda gå endnu længere nemlig ved at

note som gør det helt tydeligt at vi altså

anser det at få en diagnosekode for transseksualisme som udtryk for

er måske en mulighed jeg forstår simpelt hen ikke sundhedsministerens argument om at vi ikke

klassifikationssystem skal se ud i danmark at det eksempelvis skal fremgå af kapitel elleve eller kapitel tolv eller

relevant at der kan være koder

for eksempel kønsidentitetsforstyrrelser eller andre ting som synes kunne være navnet på det som kan udgøre en indikation for at man får behandling i sundhedsvæsenet

øvrigt også noget man har truffet beslutning om andre steder

har gjort det der

et skridt frem at man er kommet til den erkendelse så er jeg

lande som har slettet eller fuldstændig flyttet tingene

som ordføreren var inde på men

så det er trods alt ikke så længe siden en flytning af diagnosen til en ny placering bør jo ske internationalt nu kan jeg se på

formandens

er en minoritetsgruppe i danmark som har udtrykt ønske om en flytning

den her diagnose skal vi ikke også begynde at vægte den her minoritetsgruppe og tage det alvorligt at det her jo ikke kun er sidste år det er blevet udskudt det er blevet udskudt så mange gange og jeg hørte en en god kollega her i folketinget

som tidligere ordfører for sit parti på sundhedsområdet så skal vi ikke snart vægte

stadig væk reelt er en indikation for behandling eller bare

det eneste land der så ikke følger

er en diagnosekode jo et arbejdsredskab som skal sikre at de behandlinger vi tilbyder i det danske sundhedsvæsen leveres fagligt forsvarligt så hvis vi i morgen siger at nu ændrer vi

at transkønnede

det som ordføreren bare kalder statistik men som jo

sker behandling på tværs af landene og derfor kræver det

at vi har et sammenligneligt grundlag men hensynet til en behandling af den højeste kvalitet må være det der er det afgørende

vi kan så håbe på at der sker noget og atten men der går rygter om at det heller ikke kommer til at ske i og atten fra folk der sidder i de forhandlinger så skulle man ikke tage minoritetsgruppens udtalte ønske alvorligt og sige så gør vi noget ved det så vi ikke stigmatiserer en gruppe på den måde

danske sundhedsmyndigheder klart siger at der altså også

at vi klart fra dansk side demonstrerer at det her har

betydning for os det er derfor vi skal arbejde hårdt i forhold til

bedre men vi må sørge for at de forskellige hensyn kan tilgodeses så vi ikke sætter kvaliteten

sikkerheden af en behandling over styr det er det der må være det afgørende hensyn

i sidste ende netop på vegne af den gruppe som ordføreren også selv omtaler jeg tror

meget optaget af at vi finder nogle løsninger som forhåbentlig kan bringe os

sundhedsstyrelsen i deres nye vejledning har præciseret at transseksualisme ikke er en sygdom kan ministeren ikke bekræfte at vi her i folketingssalen helt tilbage i maj to tusind og tretten

alle partier fraset ét parti præciserede i en betænkning i en drøftelse af samme sag at flertallet mener at transkønnethed ikke er en medicinsk eller psykiatrisk lidelse og at vi samtidig sagde at vi rent faktisk politisk godt kunne forstå at de transkønnede kunne føle sig krænket af den placering det har i vores nuværende klassifikationssystem jeg spørger fordi jeg synes det er væsentligt

få præciseret at det blev præciseret her af et meget bredt flertal

minoriteters rettigheder i vores demokrati da vi havde en socialdemokratisk ledet regering fremgik det tydeligt af regeringsgrundlaget at vi havde fokus på transpersonernes rettigheder og udfordringer i det danske samfund derfor var

fik et flertal for at indføre juridisk kønsskifte her i landet

det var rent faktisk noget der vakte efterklang ikke bare i vores land

vores verdensdel men i hele verden jeg har her fra talerstolen i disse sammenhænge flere gange udtrykt noget der er meget væsentligt for vi socialdemokrater og det er at et demokratis dybde kendes på måden hvorpå man behandler minoriteter hvilke rettigheder man tilbyder minoriteter og hvilke muligheder og kræfter man lægger bag at sikre minoriteterne rettigheder derfor er det vigtigt konstant

lytte til hvor minoriteterne føler sig krænkede eller udfordrede i vores samfund sundhedsvæsenets klassifikationssystem

rummer plads til forbedring der er lige nøjagtig som det fremgår af beslutningsforslaget i dag en udfordring i forhold til

at placere koderne for transseksualisme under personlighedsforstyrrelser i det psykiatriske afsnit

derfor var det en vigtig vigtig betænkning vi fik det brede flertal til

kundgøre på det tidspunkt og transmiljøerne i danmark

at det er holdningen her i folketinget og

der er et eneste parti som ikke synes at det er sådan det er vi har en udfordring vi har en udfordring fordi vores klassifikationssystem er nødvendigt i vores sundhedsvæsen for at sikre

i et system så vi hele tiden kan kvalitetsforbedre jeg har på det her område

men jeg har også respekt for at vi bliver nødt til at være bundet

på de internationale systemer og i den her sammenhæng er det så vigtigt at præcisere at når det drejer sig om

who fns organisationer og andre internationale organisationer og myndigheder

hermed er vi med til at bringe rettighederne ud i hele verden og ikke blot i et velfungerende rettighedsdemokrati som det danske jeg er glad for at

who præciserer og de allerseneste røster siger at der virkelig er grund til at tro at vi i to tusind og atten

mulighed for totale justeringer på det her område som ikke giver krænkelser og stigmatisering til transgrupperingerne jeg ønsker at vi skal gå foran derfor indkaldte jeg også til et lukket samråd i tirsdags

og som jeg sagde til ministeren lige før

ikke rolige i socialdemokratiet før vi har afsøgt alle muligheder for at ændre kapitelplaceringen i forhold

det skal ikke være et spørgsmål om at vi giver slip på den ramme der ligger i forhold til

men det skal prøves og derfor kan ministeren være helt sikker på at vi kommer til alle drøftelser og vi vil også gerne

det lukkede samråd i tirsdags

mod løsninger

at lave en omplacering i forhold til vores klassifikationssystem jeg synes at det er helt rigtigt at vi arbejder frem mod en note som præciserer den politiske holdning på samme måde som den er præciseret her fra talerstolen mange gange helt tilbage i to tusind og tretten og også nu her

det skal være mit håb og jeg håber at alle folketingets partier kan samle alle gode kræfter i den her sag

så er der nogle problemer i beslutningsforslaget som det er fremlagt fordi der er lagt op til at vi skal fjerne koderne det mener vi ikke fra socialdemokratisk side og derfor håber jeg at vi i det videre arbejde kan få lavet præciseringer og få fundet politiske løsninger

de relevante diagnosekoder til et andet sted

det danske klassifikationssystem hvordan stiller socialdemokraterne

fordi ordføreren samtidig taler om

at træffe en beslutning om at flytte de relevante koder til et andet kapitel

at man kan udveksle på tværs af landegrænser og hvis det er muligt at flytte den kode

nyt kapitel så skal vi gøre det hvis det viser sig at den mulighed ikke eksisterer så mener jeg vi skal have tålmodighed

klassifikationssystemet i dag hvor vi præciser den politiske holdning

for det er jo netop det tal og det bogstav der signalerer at vi taler om psykiatri

at de har forstået det politiske signal og

ikke kan lade sig gøre at få lavet en ny

må det kunne lade sig gøre at flytte den eksisterende kode til et nyt kapitel med en ny overskrift det er bare et spørgsmål om hvilke manøvremuligheder vi har jeg synes vi skal afsøge alle

forvirret på et højere plan i forhold til hvad det egentlig er socialdemokraternes ordfører ønsker selvfølgelig kan vi beslutte hvordan vi lovgiver

det kan godt være at vi følger et internationalt klassifikationssystem

kan vi godt tage et skridt der betyder

sagde til mig i går

og tre og halvfems medlemslande der skal blive enige når man laver ændringer i

det er realistisk at de her ændringer som

who lægger op til træder i kraft

til kapiteloverskrift og der står også at den bedste forudsigelse er at to tusind og atten er året hvor det

ligge færdigt jeg er et meget positivt tænkende og troende væsen og derfor tror jeg på

vigtigt for mig som socialdemokrat at præcisere

er væsentligt for afstigmatisering

som jeg ser det og som jeg har hørt ministeriet fortælle det

på det lukkede samråd så er der en positiv udvikling her og det er altså rigtigt forstået at jeg ønsker

whos klassifikationer

de her diagnosekoder til et nyt

andet kapitel det er mit mål så derfor er det nu vigtigt i processen

det her er muligt samtidig med at vi ikke

mulighed for at gøre på nationalt

en nyformuleret overskrift som ikke virker stigmatiserende

sex på engelsk kan være stigmatiserende for transpersoner og derfor kommer det ikke til at fremgå af den nye kapiteloverskrift

som det blev fremlagt i tirsdags og som det også fremgår af den note vi har fået

derfor var jeg og dansk folkeparti også glade for at få den meddelelse om at

who nu har rykket sig og i sidste uge kom med det forslag som vi har hørt om flere gange jeg håber

at de har fundet den rigtige plads for de mennesker som ønsker behandling for deres udfordring de får pladsen sammen med andre skal vi kalde dem ikkediagnoser såsom graviditet

bede vores embedsfolk om at tage med til forhandlingerne med de andre lande at man ændrer betegnelsen diagnosekoder til noget andet det kunne jo for eksempel være tilstande i stedet for at bruge ordet diagnose allerede der rykker vi os et væsentligt skridt det kan godt være at det kan blive svært at blive enige med de øvrige to hundrede lande

aldrig ændret vi ser folkeparti frem til den

har jeg stående på et stykke papir her det ene er tænker du på dine forældre når du onanerer

spørgsmål som transpersoner får stillet når de skal i udredningsforløb synes ordføreren

klassifikationssystem så det ikke længere kategoriseres som en diagnose og således at for eksempel transkønnethed ikke opfattes som en sygdom eller lidelse alternativet og enhedslisten foreslår også at myndighederne skal arbejde aktivt for

i en kategori under psykiske lidelser eller personlighedsforstyrrelser hvilket er stærkt stigmatiserende det udgangspunkt deler vi til fulde

jeg også ved tidligere lejligheder har givet udtryk for

vil jeg gerne gentage her lad mig med det samme slå fast

det synspunkt at transseksualisme skal flyttes til en ikkestigmatiserende kategori det er det klare mål mennesker er forskellige vi har forskellige præferencer

udtryksform hvem vi elsker ja i det hele taget hvordan livet skal leves

og retten til at leve som man ønsker hverken køn eller seksuel orientering må danne grundlag for stigmatiseringer og for os i venstre er den ene livsform lige så god som den anden med det klare udgangspunkt kan vi også i venstre grundlæggende støtte at transseksualitet som psykisk diagnose fjernes fra det danske sundhedsvæsens klassifikationssystems lister og vi har stor sympati for alternativet og enhedslistens forslag

heldigvis er i fuld gang i regi af who og der er stadig enighed om at flytte transseksualisme til en ikkestigmatiserende kategori fra venstres side ser vi det som en mulighed at transkønnethed flyttes til afsnittet kapitel fire og tyve factors influencing health status and contact with health services

lgbt danmarks høringssvar og jeg vil gerne opfordre til at vi i regi af folketingets sundheds og ældreudvalg inviterer lgbt danmark indenfor til en fælles drøftelse alle partierne undtagen enhedslisten skrev tilbage i maj to tusind og tretten en fælles betænkning

partierne anerkender at det for transseksuelle kan virke krænkende at transseksualitet optræder i en gruppe benævnt kønsidentitetsforstyrrelser derfor hilser partierne det velkommen at der allerede i

bestyrelse behandles et forslag fra en arbejdsgruppe om at flytte kønsidentitetsforstyrrelser fra kapitlet om psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser og at en alternativ ikkestigmatiserende kategori indføres i den næste version af diagnoseklassifikationen et samlet eu støtter dette

i dag følger det danske klassifikationssystem

internationale diagnoseklassifikationssystem og det giver god mening i venstre er vi af den overbevisning at det at være transseksuel ikke i sig selv skal betragtes som en psykisk lidelse men det er ikke det samme som at der ikke i et behandlingsforløb kan indgå forhold af såvel sexologisk psykiatrisk somatisk eller social karakter derfor mener vi at det fortsat er nødvendigt at have en diagnose for transseksualisme da det er en forudsætning for behandling

faktisk lidt usikker på hvad forslagsstillerne præcis har i tankerne når der i beslutningsforslaget står skrevet at man vil fjerne transseksualisme fra sundhedsvæsenets klassifikationssystem så det ikke længere kategoriseres som en diagnose alle behandlinger i det danske sundhedsvæsen kræver en diagnose

for eksempel gravide som jo heller ikke er syge som vi ser i venstre sammenfatter en diagnose resultatet af en faglig udredning så der kan tilbydes relevant behandling på et fagligt forsvarligt grundlag

af patientsikkerhedsmæssige årsager afgørende og transkønnede har ligesom alle andre grupper i det danske sundhedsvæsen krav på høj patientsikkerhed fra venstres side

for beslutningsforslaget og vi er enige i at transseksualitet bør udgå fra sundhedsstyrelsens liste

klassifikation under punktet psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser ligesom vi gerne ser at transvestitisk fetichisme

udgår af klassifikationen og ikke overføres til det nye icd elleve men vi ønsker som nævnt at afvente

af diagnoseklassifikationssystemet som forventes færdigt i to tusind og atten og vi støtter på den baggrund ikke forslaget

en fælles beretning ligesom vi gerne går i dialog med lgbt danmark

venstre egentlig er parate til at vente på who som det allerede er blevet nævnt her i debatten i dag

det viser sig at processen igen bliver udskudt og der ikke kommer noget i 2018 hvordan stiller venstre sig så

who kommer frem til at leve op til det her som vi alle sammen ønsker nemlig at

og atten så vil jeg sige at rigtig vigtigt for mig er at vi sikrer at der også er patientsikkerhed at der

behandlingen når man er transseksuel og jeg mener faktisk at man sætter nogle ting over styr ved

skal man sige forfølge den model som jeg tror at forslagsstillerne lægger op til med det beslutningsforslag her men fru stine brix kan måske præcisere hvad det i virkeligheden er

her tre år senere og så er det blevet udskudt igen

og

at opfatte seksuel orientering som en sygdom her i danmark og selv om det måske forekommer som særdeles sent at

og og blandt de første som tog sådan en beslutning

som først fjernede den samme

halvfems med dagens beslutningsforslag mener jeg at folketinget har en mulighed for at skrive samme historie som vi gjorde i nitten

nemlig at de koder der er relevante for transpersoner flyttes fra listen over psykiatriske lidelser jeg er godt med på man kan læse det på en anden måde men det

som ikke indikerer at transkønnethed er en psykiatrisk lidelse eller en personlighedsforstyrrelse hvor det egentlig er klassificeret i dag

at bruge nogle af de eksisterende kapitler som allerede findes det kan være kapitel elleve om faktorer af betydning for sundhedstilstanden og kontakter med sundhedsvæsenet

for os er at vi slår fast at en persons kønsidentitet lige så lidt som en persons seksuelle orientering hverken

en psykisk eller en medicinsk sygdom

minoriteter med en anden kønsidentitet

den nuværende situation som diskrimination

symbolsk krænkelse men også en helt konkret krænkelse som giver sig udslag i for eksempel en sag der kører pt

diagnosesystem vi har

tegnet en forsikring altså med henvisning til at koden hedder f6 og dermed

man ikke tilbyde en forsikring

konkret diskrimination vi taler om vores håb er naturligvis

danmark går foran også vil føre til forandringer internationalt ligesom vi så tilbage i nitten en og firs det vil betyde

who næste gang man reviderer sin sygdomsklassifikation og som nævnt vil det i øvrigt ikke være første gang vi har eksemplet med homoseksualitet og der er også et andet eksempel på at vi i danmark har gjort noget anderledes end

at på trods af mange gode intentioner om at sikre transpersoners rettigheder

vigtigere for nogle partier at vi følger det internationale diagnosesystem og jeg må sige

ikke bare symbolsk men også konkret

at man måske kalder det noget andet i danmark end man gør i eksempelvis belgien eller nogle eller andre steder selvfølgelig kan man da overkomme det

som det også er fremgået af debatten i dag

er tyder på at vi kan vente meget længe på who første gang jeg

og som jeg lige har nævnt

jeg hører fra nogle af dem der følger forhandlingerne meget tæt at der også er tale om at udskyde forhandlingerne endnu en gang

håber jeg at de dybtfølte indlæg for transpersoners rettigheder også bliver omsat til noget helt konkret handling og at vi tør tage et skridt

vi tør træffe en beslutning om at vi gerne vil være det land der går foran og fjerner

helt urimelige i at transkønnede personer opfattes som syge eller sindslidende derudover lader det også til at flere udsættes

disse forhold ser liberal alliance gerne ændret

hvis man føler sig som et andet køn end det man er født

ændre dette køn uden at blive udsat for nedværdigende psykiatriske samtaler

om psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

at revurdere såvel kodning som retningslinjer for udredning af transkønnede personer

brug for både kodning udredning og diagnose er der ikke nogen tvivl om

liberal alliance støtter det overordnede formål i

som er at ændre kodningen så transkønnede personer ikke kategoriseres som sindslidende men desværre

idet der står at transseksualisme skal fjernes fra klassifikationssystemet

eller andre fra klassifikationssystemet hvis sundhedssystemet fortsat skal kunne tilbyde behandling man kan

om hvilken kodning der vil være mulig og hensigtsmæssig og samtidig hverken stigmatiserende eller diskriminerende for transkønnede og i det arbejde vil jeg foreslå at vi også ser på retningslinjerne for udredning

vi er i radikale venstre ligesom socialdemokraterne stolte af at have åbnet for juridisk kønsskifte i dag behandler vi så et forslag om at fjerne transseksualisme fra listen over psykiske sygdomme jeg er helt enig i at det at være transseksuel

det er vi jo heldigvis enige om her i folketinget til gengæld diskuterer vi så hvordan vi kommer

argumenterer nogen for at

betyder det ikke at transseksuelle er psykisk syge og at klassifikationen er en mulighed for at skabe sammenhæng internationalt

det giver diskrimination og praktiske problemer som er fuldstændig uacceptable som udgangspunkt er jeg betænkelig ved at gå egne veje

i danmark det er min grundholdning at det i udgangspunktet altid er rigtigt at følge de internationale kriterier

kan lære af hinanden på tværs af landene omvendt oplever jeg også at den lovede ændring af who kategorierne er blevet udskudt og udskudt og udskudt

derfor gerne bruge den her debat

i frankrig og eventuelt også på malta jeg har tidligere spurgt ministeren og

det svar at ministeren ikke mener at man i frankrig har flyttet transseksuelle ud af kapitlet om psykiske lidelser og det sagde ministeren også igen her i dag omvendt

som de gerne så at vi kopierede derfor kunne jeg godt tænke mig at blive lidt klogere på den franske model for at finde ud af om det var noget af det som vi kunne arbejde

positive over for forslaget

ikke er gennemarbejdet jeg tror at alternativets

at det var en fejl at det var beskrevet som at

de transseksuelle fra kapitlet fordi vi jo har brug for et bud

at vi kan finde en løsning på det her i fællesskab

vi kan flytte de transseksuelle over i et neutralt kapitel måske inspireret

det er frankrig har gjort for at se om vi måske kan gøre noget

vil give at fjerne transseksualisme helt fra sundhedsvæsenets klassifikationssystem hvilket ikke er meningen og det har vi jo også allerede diskuteret her i salen i dag vi har ventet siden to tusind og tolv på

at at forudsætningerne for behandlingen ikke bliver uklare og at transkønnedes mulighed for behandling ikke bliver svækket men lad mig sige det krystalklart transseksualitet hører ikke hjemme på en diagnoseliste over psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

fjernet fra den liste men vi ønsker at få indarbejdet nogle af de ændringsforslag der er

lgbt danmark om at ændre klassifikationen så det får en ny diagnosekode der ikke kan opfattes som en sygdom en lidelse eller en seksuel tilstand sidst vi

diskuterede dette bakkede sf op om at

der er nogle der skal gå forrest for at

og sf bakker derfor op om en revideret udgave af dette

og i to tusind og femten blev juridisk kønsskifte jo så faktisk vedtaget her i folketingssalen

og selv om flere partier har tilkendegivet at de ikke betragter transpersoner som psykisk syge

altså været småt med handling for når det gælder klassificeringen af transpersoner

altså fortsat sådan at de klassificeres

mental and behavioural disorders i icd

er uværdigt vi synes det er utidssvarende og

er en personlig beslutning som intet som helst har at gøre

det her beslutningsforslag for at få fjernet transpersoner fra kapitel fem

er en tilføjelse til beslutningsforslagets oprindelige ordlyd

et kapitel som ikke indikerer en psykisk lidelse der har været talt om kapitlet

skal selvfølgelig træffes i samarbejde med aktørerne fra transmiljøet

år er i gang med at revidere indplaceringen af transkønnethed i den her nye

i langdrag understreger jo meget fint at vi er nødt til selv at gøre noget hvis vi virkelig gerne vil gøre en forskel

og det gør vi altså i enhedslisten og i alternativet

naturligvis helt enige i at den enkelte skal tilbydes afklarende og vejledende samtaler i forbindelse med et eventuelt kønsskifte men at kræve at en person skal gennemgå et nedværdigende psykiatrisk udredningsforløb

et land som bryster sig af frisind og frihed jeg har læst

som transpersoner bliver stillet

igennem et udredningsforløb for det er simpelt hen så krænkende og jeg synes ikke vi kan være det bekendt

spørgsmålet hvor man skal svare på om man tænker på sine forældre når man onanerer og bare det er simpelt hen undskyld mig så langt ude i skoven som det

at vi behandler gode og retskafne og almindelige mennesker var jeg ved at sige på den her måde

jeg endnu mere uforstående over for at der ikke er sket noget på det her

konservative at transkønnethed ikke er en psykisk sygdom

den samme behandling udtalte fru jane heitmann fra venstre at hun nødig ville bidrage til at fastholde stigmatiseringer af bestemte minoritetsgrupper alene på grund af køn eller seksuel orientering

i den samme debat sagde camilla hersom fra de radikale at det er krænkende for transpersoner at blive opfattet som nogen med adfærdsmæssige forstyrrelser også fordi den sprogbrug jo dybest set legitimerer at andre kan opfatte dem som sådan

her i folketingssalen i dag og vi er fuldstændig enige i alle de citater derfor undrer det mig rigtig meget at der ikke er opbakning til at gøre noget ved det problem

vi venter på who er der flere

skal blive enige om den her nye klassificering jeg tror ikke vi skal vente længere jeg tror

gå foran i danmark ministeren argumenterer i det her ordførernotat som

at vi ikke bør ændre klassificeringen i danmark uden om who fordi og jeg citerer

international sundhedsfaglig kommunikation om transkønnede samt internationalt sundhedsstatistisk samarbejde citat slut så tænker jeg bare helt ærligt vejer hensynet til international sundhedsfaglig kommunikation og internationalt sundhedstatistisk samarbejde tungere end hensynet til en minoritetsgruppes rettigheder i danmark

det gør det ikke for os i alternativet og i enhedslisten

minoritetsgruppers rettigheder er ofte noget af det der viser den sande styrke i et demokrati

er på det niveau som minoritetsgruppernes rettigheder ligger på at man for alvor kan måle et lands mangfoldighed og tolerance jeg er så enig og jeg synes det er et superflot citat så lad os dog handle på

og det er en rimelig nem løsning

højere end hensynet til internationale standarder og systemer

forhales i årevis så når alle ordførere her i salen har tilkendegivet at transpersoners rettigheder er højt på deres dagsorden så kræver det et knips med fingrene at gøre noget konkret ved det jeg håber sådan at vi har det nødvendige politiske mod og den tilstrækkelige respekt for transpersonerne som oplever stigma og krænkelse både fra omverdenen og fra systemet jeg håber vi har

ved det her område og vi har faktisk muligheden for det lad os gribe den mulighed det håber jeg at alle

åbnet første ordfører på talerstolen er herre erik christensen

at gennemføre lettelser i form af forbedrede forsikringsmuligheder for de maritime erhverv i forbindelse med bugsering af skibe

der åbnes mulighed for at private virksomheder kan gennemføre lovpligtige syn af dykkermateriel den del af lovforslaget som vedrører de søfarendes økonomiske sikkerhed er en gennemførelse af de seneste ændringer af den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold fra to tusind og fjorten

skal de være godkendt af folketinget seneste den attende juli i år og være gennemført i dansk ret senest

i øvrigt fremlagt af ilo på baggrund af anbefalinger fra både redernes og de søfarendes organisationer i forhold til at sikre de søfarendes økonomiske stilling

skal rederne fremover tegne en forsikring eller stille anden finansiel sikkerhed således at i tilfælde hvor

får de søfarende beskyttelse gennem rederiets forsikring eller anden sikkerhedsstillelse rederiets forsikring eller anden tilsvarende finansiel sikkerhed skal være godkendt af søfartsstyrelsen det er dog således at lønmodtagernes garantifond

dækker i langt de fleste tilfælde men der er tilfælde hvor garantifonden ikke dækker og det er det hul der lukkes med

betyder at søfolk i tilfælde af misligholdelse af

bliver efterladt eller ikke har fået løn i mindst to måneder sikres løn og andre vederlag i op til fire måneder dertil kommer at det af skibenes såkaldte mlc certifikat skal fremgå at de søfarende er dækket af den finansielle sikkerhed så det på den måde bliver lettere at vurdere om reglerne overholdes det andet element i lovforslaget er at styrke sikkerheden ved større maritime anlægsprojekter forslaget betyder at bygherren får medansvar for at sikre både planlægning og koordination af de sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige for at sikre at arbejdet på de skibe der eksempelvis opfører vindmølleparker kan foregå sikkert og at der også tages hensyn til både sundhed og forureningsforebyggelse forslaget er et supplement til arbejdsmiljøloven og ændrer lov om sikkerhed til søs søloven og lov om skibes besætning erhvervs og vækstministeren får hermed bemyndigelse til at fastsætte regler om at bygherren skal medvirke

til at bygge og anlægsvirksomheder der foregår helt eller delvis til søs bliver udført sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt det gælder også i forhold til virksomheder der indvinder olie og gas og disse områder er dækket

hvorfor de ikke vil blive en del af den kommende bekendtgørelse det tredje element i lovforslaget er en forbedring af selskabers forsikringsmuligheder i forbindelse med vragfjernelse således at den der foretager bugsering af et vrag kun er ansvarlig for udgifterne til bugsering hvis den der anmoder om bugsering ikke har tegnet den lovpligtige vragfjernelsesforsikring og heller ikke selv kan dække omkostningerne forslaget gør det lettere at tegne forsikring i forbindelse med bugsering mens det også sikres at regningen for bugseringen ikke ender hos staten det fjerde element i lovforslaget er at erhvervs og vækstministeren får mulighed for at autorisere klassifikationsselskaber

der kan foretage lovpligtige syn af dykkerudstyr så det fremover ikke kun er søfartsstyrelsen der kan forestå

det er en forenkling af reglerne om skibsofficerernes fratrædelsesordning justering vedrørende virksomheders indberetning til den internationale fond for olieskadeerstatning

er der faktisk en generel opbakning til lovforslaget og socialdemokraterne kan også bakke op om det her lovforslag og så har jeg lovet at meddele på de radikales vegne at de også

danmark og for de folk som har deres ansættelse inden for de maritime erhverv i danmark som der blev sagt tidligere

de søfarende nogle ændringer set i forhold til at de er sikre på at få deres løn op til fire måneder efter

ansættelseskontrakt og ikke udbetaler

det er jo selvfølgelig efter dansk folkepartis opfattelse ganske fornuftigt at vi

til det bedre der og at vi også kommer i tråd med de internationale konventioner som der ligger for søfarendes

til søs netop at ved de større maritime projekter

bygherrerne dem der står for driften selvfølgelig også fremover

sikkerheden i forbindelse med de projekter så er der med hensyn til lettelser og effektiviseringer i de maritime erhverv

den kritik der har været bragt fra rederiforeningen og set i forhold til at de danske slæbebådsrederier kommer til at stå hvis det bliver vedtaget

internationale konkurrenter som de jo byder ind på bugseringsopgaver med og der vurderer man jo faktisk at der kan være tale om at bugserbådene kan se frem til en stigning på omkring ti procent på deres forsikringer som i forvejen ligger i den høje ende set i forhold til andre jeg synes at det er vigtigt

det belyst i forbindelse med udvalgsarbejdet det sidste

det som herre erik christensen også var inde på og det

hensyn til at nu kan private virksomheder også få lov til at byde ind i forhold til at sikre at det

dykkermateriel som der bliver brugt i forbindelse med dykkeropgaver

vi altså en bedre dækning i tilfælde af enten en reders konkurs eller at en søfarende

og laver en ordning som sikrer en bedre bedre dækning det er jo noget vi er kendt for i forvejen i stort omfang herhjemme i danmark i forhold til lønmodtagernes garantifond

vi kender princippet på nogle områder går konventionen lidt videre end lønmodtagernes garantifond og så er det så en forsikringsordning der skal tegnes således at de søfarende er sikret ordentlige forhold

jo noget vi kender herhjemme i forvejen så derfor er det

vil være med til at forbedre danske rederiers konkurrencevilkår for det betyder at også udenlandske selskaber skal leve op til nogle af de krav som vi har tradition for at

så det faktisk er en mere ligelig konkurrencesituation der kommer til at gælde fremover

det blå danmark vil vise at det er et erhverv der er i stand til at levere vækst og arbejdspladser og

forbedres yderligere med det her forslag der er som sagt også en styrkelse af sikkerheden til søs i forbindelse med maritime anlægsprojekter der er ændringer i forhold til

i forbindelse med funktionærloven og nu ligestiller vi så også

omkring det der egentlig er en lempelse i lovforslaget

i forhold til de regler der blev vedtaget i to tusind og tolv lægger lovforslaget sådan set op til en lempelse

den kritik der er kommet også fra rederiforeninger og fra bugserfirmaer er selvfølgelig noget vi noget vi må kigge på det var også meldingen jeg kom med i den pågældende artikel i sidste uge ambitionen er jo selvfølgelig at

vi får lempet vilkårene og derfor vil vi selvfølgelig konstruktivt kigge på det

i det videre arbejde fra venstres side det skal der ikke herske nogen tvivl om vi plejer herinde at være

op det er en dansk styrkeposition som sikrer mange arbejdspladser stor valutaindtjening til landet det er noget vi skal værne om og i mine øjne

er det her også et forslag der understreger vigtigheden af at det fortsætter vi med

fortsat kan have en stærk dansk

derfor støtter vi selvfølgelig fra venstres side lovforslaget og jeg har lovet at meddele at det gør det konservative

det er ret fornuftigt at der at der sker en afklaring af hvem der hænger på regningen hvis man skal have fjernet et vrag eller skal have bugseret

bugserfirmaet skal jo egentlig bare sikre sig at den der bestiller en vragfjernelse en bugsering hvad ved jeg det vil

rent faktisk har pengene til at få det gjort hvis de ikke har det

egentlig det det går ud på så man behøver ikke at få en ekstraregning ud af det man skal

og ikke bare bugsere ud i den blå luft

af private

indtil nu har det ligget i søfartsstyrelsens regi og der synes vi egentlig

vi kan ikke se at der er grund til at foretage en en privatisering det er jo vores almindelige

vældig begejstrede for privatiseringer af den slags ting som er en myndighedsopgave så det synes vi er en dårlig idé og det kunne vi godt finde på at stille et ændringsforslag om det får os nu ikke til i sidste ende

historie og så videre er selvfølgelig den der sikring af søfarendes økonomiske stilling ved misligholdelse

konventionen om søfarendes arbejdsforhold

besluttet her i dette ting senest i juli i år og

er jo godt nok det vi glæder os over i

tale om en international aftale altså en aftale som er indgået mellem rederne

på internationalt plan og at der sker en udvidelse af

kravene om økonomisk sikkerhed for nuværende er det

til at nu

løn og vederlag fire måneder tilbage løn under sygdom

kompensation ved opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforhold pension og feriegodtgørelse det er alt sammen rigtig rigtig godt

hele mit liv som havnearbejder på esbjerg havn har i utallige aktioner hvor vi har strejket og hvor vi har lagt skibe til kaj fordi vi kunne konstatere at der

var underbetalte søfolk

mig i hvert fald at med det der sker nu så har man

ansvarlig havnearbejder der godt vil sætte ind for at hjælpe nogle søfolk nu også en konvention og lovgivning at henvise til og til at hjælpe sig

godt nok vanskeligt at få pengene ud af rederne indimellem men utallige er også de

det var det man skyldte søfolkene om bord og det var lige fra skibsfører til yngste messedreng så på den måde synes vi også at det her

med grådige redere men det har også sammenhæng med en svag faglig organisering rundtomkring jeg må sige at

at gøre opmærksom på den skammelige dis lov som jo stadig væk eksisterer især § ti stykke to og tre

som giver en manglende mulighed for danske faglige organisationer til at organisere og dermed også repræsentere søfolk

jeg vil henvise til at ilo gang på gang har udtalt sin kritik af det her senest i to tusind og fjorten i meget skarpe vendinger i en rapport hvor de forlangte at nu skulle der altså leveres

opfylde det her senest i december to tusind og fjorten jeg kunne godt tænke

rettigheder i forhold til løn arbejdsmiljø og og økonomi

omkring rederier og søfolk og så videre er jo i den grad internationalt og derfor er der også brug for internationale

deler også mine kollegaer fra enhedslistens begejstring

ikke kun i danmark men jo internationalt set er et stort skridt frem

syvmileskridt fra internationale organisationer som

jeg synes det er lidt ærgerligt at liberal alliances ordfører er gået for

her som folk der måske ikke virkelig interesserer sig for det ville synes

lidt småteknisk kan man jo se at klassepolitikken lever

arbejds og lønvilkår og så videre og andre rettigheder bliver sikret

have en lang og spændende diskussion om hvis det ikke var fordi

de ærede medlemmer af tinget også ser ud som om de gerne vil have fri efter en lang dag men vi er fra

håber ikke at ministeren vil botanisere for meget i det vi synes at det ser fremragende

ikke gennemgå det minutiøst men

er en gennemførelse af nye regler i ilo konventionen om søforordnedes arbejdsforhold det der også benævnes mlc de nye regler styrker den økonomiske sikkerhed for de søfarende når rederiet ikke lever op til sine forpligtelser over for de søfarende herunder især når rederiet ikke betaler de søfarendes løn når det er fundet nødvendigt internationalt at lave regler herom skyldes det jo at de søfarende ofte er i en mere udsat situation når de befinder sig langt væk fra deres hjemland og med internationale regler sikrer vi også ordentlige forhold for de søfarende og lige konkurrencevilkår for rederierne det er jo også noget af det som flere ordførere har sagt nemlig at det er afgørende med et så globaliseret erhverv at man

sikring af lønkrav er velkendt i danmark og derfor har vi også

denne ordning lever i store træk op til de nye krav i ilo konventionen men internationalt er de søfarendes og rederiernes organisationer kommet med en løsning der giver lidt bedre dækning end den vi kender her i danmark det gælder især når rederierne ikke er erklæret konkurs men er stoppet med at udbetale løn det har vi i lighed med andre søfartslande accepteret lovforslaget indebærer at økonomisk sikkerhed også fremover primært opnås via den eksisterende ordning i lønmodtagernes garantifond som fortsat gælder i situationer hvor fondens dækning ikke er tilstrækkelig til at leve op til de nye konventioners krav får de søfarende beskyttelsen gennem rederiets forsikring eller anden sikkerhedsstillelse lovforslaget har

som det er nævnt af flere

formål at styrke sikkerheden til søs i forbindelse med større maritime anlægsprojekter det sker ved at bygherrerne skal medvirke til

som anvendes i forbindelse med anlægsprojekter til søs lignende ordninger er jo velkendte ved anlægsprojekter til lands hvor bygherren skal koordinere entreprenørers foranstaltninger til fremme

lad mig så nævne et tredje element det er jo at folketinget

nye regler om vragfjernelse som forbedrer statens og kommunernes mulighed for at få dækket udgifterne til fjernelse af vrag

så efterfølgende opstået et problem når vraget

er tabt under bugsering her passede lovgivningen ikke med de sædvanlige kontraktbestemmelser inden for bugseringsbranchen og det er så det lovforslaget skal rette op på lovforslaget medfører derfor at vi i højere grad følger kutymen i branchen det betyder at den

bestiller en bugsering bliver ansvarlig for udgifterne

det bugserede tabes bestiller skal tegne en forsikring der dækker ansvaret bugseringsselskabet skal kun dække omkostninger til vragfjernelse hvis den primære ansvarlige eller den pågældendes forsikringsselskab ikke gør det for at sikre dette indeholder lovforslaget et krav om at bugseringsselskabet skal tegne en forsikring eller have en anden økonomisk sikkerhed for sit ansvar men som flere ordførere så

blandt andet her i sidste uge sammen med et par rederier kritiseret denne forsikringspligt og har oplyst

de pågældende forsikringer ville blive forholdsvis dyre bugseringsselskabernes subsidiære ansvar medfører at de får et kraftigt incitament til at påse at bestilleren har tegnet den lovpligtige forsikring det synes jeg på mange måder er vigtigt at opretholde men jeg vil imidlertid også gerne tilkendegive her i dag at vi under udvalgsbehandlingen kommer til at se på om det også er nødvendigt at bugseringsselskaberne skal have en selvstændig forsikring for

subsidiære ansvar det er lige præcis det som både venstres ordfører

ordfører har nævnt så det kommer vi altså til at se på i den udvalgsbehandling der kommer til at finde sted ellers vil jeg blot

for de mange bemærkninger og notere mig at det er relativt sjældent at der er så bred opbakning fra alle folketingets partier til et lovforslag på

område derfor bliver man også

i den problemstilling der er hvorvidt danske bugseringsselskaber måtte blive stillet dårligere end andre i

den internationale konkurrence

nok vi har brug for at blive skarpere på at få analyseret og derfor vil jeg så også netop

så må sige den endelige løsning på det men nu er det jo en første behandling og derfor vil jeg også nævne som minister at jeg har noteret mig at der har været rejst den her

belyst altså jeg har ikke haft mulighed for at få det belyst fordi der var vinterferie i sidste uge det var der også for mit vedkommende og derfor vil jeg nu have lejlighed til at gennemgå det her et spadestik dybere og også finde ud af

hvordan positionerne står men jeg vil sige

der er nogle udvalgsspørgsmål der vil komme

vi se på om det giver anledning til at præcisere eller ændre i lovforslaget

sluttet